afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og syv stemmer og vil nu blive sendt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

regelsæt som ministeren foreslår ligner meget det regelsæt som er for

investeringsrådgivere der bliver stillet en række krav til

overordnet set kan man sige sympatisk men i venstre har vi også

tilhængere af et stort administrativt bøvl for virksomhederne og i

er der eksempler på at der bliver stillet store krav

forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder

en god idé at have en forretningsgang

og når man har mange små og mellemstore virksomheder

urimelig store krav at fastsætte at der skal være forretningsgange hvis nu tilsynet vurderer at

skal ske i samme omfang som det for eksempel sker i de store banker det ville kvæle de små virksomheder

vi lægger det ud til tilsynet at afgøre og det er også uden for ministerens beføjelser

at afgøre hvad tilsynet lægger i for eksempel et kompetencekrav der er også et forsikringskrav til de små virksomheder og det kan jo lyde godt nok

at man forsikrer sig hvis man yder

hvis vi kigger på det forsikringsmarked der er for investeringsrådgivere så er der kun én udbyder af forsikringer

det betyder jo også at der er dyre forsikringer inden for det her område når der kun er

det betyder jo også at det er endnu et et markant økonomisk krav til en ofte lille virksomhed der yder finansiel rådgivning men vi er enige i intentionerne om at det kan være fornuftigt

med med et regelsæt også for at øge forbrugerbeskyttelsen men vi skal have mere klarhed over hvor

så det forventer vi at få

at herre mads rørvig udtrykker i hvert fald i mine ører en vis form for mistillid til vores finanstilsyn det synes jeg

faktisk er i stand til at formulere lige præcis kravet til

han nu ikke har tillid til at der

er det en certificeringsordning man skal lave er det et specielt uddannelsesniveau

det mener jeg godt vi herinde i folketinget kan tage stilling til uden at det betyder at vi blander os unødigt

har vi finanstilsynet til det de skal nok føre tilsyn med det

i det lovforslag der ligger her men jeg håber vi kan blive enige om det jeg tror ikke vi er så langt fra hinanden at vi i udvalgsbehandlingen kan tale om det og være lidt mere specifikke

hvad mener vi med et kompetencekrav er det en certificeringsordning

man er bedre beskyttet når man køber en buket blomster på nettet end når man optager et boliglån til flere millioner kroner i banken dagens lovforslag

skal netop tage livtag med den problemstilling ved at fastsætte konkrete regler for ikkefinansielle virksomheder der yder rådgivning til forbrugere om

mener vi grundlæggende at det er vigtigt at beskytte forbrugere i forbindelse med køb og salg af ydelser det princip gør sig især gældende i forbindelse med ydelser der kan være svære for forbrugerne at gennemskue finansiel rådgivning hører til under den kategori hvad enten det så sker i et pengeinstitut eller det sker hos en uafhængig rådgivning mangel på gennemsigtighed og mangel på etisk praksis blandt visse finansielle rådgivere har gjort det nødvendigt at fastsætte en nedre grænse for hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt det giver i dag mening at stille krav til de personer der skal rådgive forbrugere om uigennemskuelige

i slutningen af sytten hundrede tallet at vedtage en lov imod kvaksalveri kvaksalveri i danmark så

det ikke var alle og enhver der kunne rende rundt og kalde sig for læge en af de centrale pointer i erhvervs og vækstministeriets rapport om muligheder for at styrke uvildig finansielle rådgivning det er en rapport fra to tusind og ti

at forbrugere skal være bedst muligt rustet til at træffe den for dem rigtige beslutning i forbindelse med eksempelvis låntagning det afgørende for at forbrugere kan gøre det er at de bliver rådgivet korrekt

de kan træffe deres beslutning på et så velinformeret grundlag som muligt dette forhold er særlig vigtigt for personer

svært ved at overskue den finansielle sektors palet

er et sundt princip at der stilles krav til personer og virksomheder der yder rådgivning om finansielle produkter og jeg er glad for at i dag kan arbejde os tættere

blot nævne nogle enkelte af dem krav om egnethed og hæderlighed på direktionsgangen og i bestyrelse krav til de ansattes kompetencer i den rådgivende virksomhed en række regler om god skik og håndtering af interessekonflikter

regler om hvornår en finansiel rådgiver overhovedet må betegne sig selv som uafhængig det er ikke urimelige krav og regler

mig tilliden til det finansielle system er tyndslidt i disse år og sektoren selv har et stort ansvar for at få repareret

derfor glæder det da også socialdemokraterne at

har været i høring hos har givet udtryk for

positive over for forslaget

forslag vil sikre at markedet for uafhængig finansiel rådgivning om finansielle produkter bliver mere gennemsigtigt mere ensartet og underlagt et tilsyn fra finanstilsynet det vil også sikre en styrket konkurrence inden for den finansielle sektor da forbrugerne får mulighed for at købe råd af uafhængige rådgivere det er rigtig godt

være med til at genskabe tilliden til den finansielle sektor sidst vil jeg dog blot nævne at i dagens tiltag altså ikke stå alene

men at der kræves en fælles og ansvarsfuld indsats af den finansielle sektor og af regeringen

genskabe den tabte tillid det er nok også blandt andet i det lys at man skal se dagens rapport fra sify udvalget altså udvalget vedrørende særligt systemisk vigtige banker med disse ord

som det her lovforslag lægger op til

stillet nogle større krav til de virksomheder

der begiver sig ud i finansiel rådgivning

og det håber jeg også at ministeren lytter til når jeg siger det nu har jeg ikke mindre end to

høringssvarene fra dansk aktionærforening og sammenslutningen af uafhængige økonomiske rådgivere

jo netop i deres høringssvar sagt at det

være fornuftigt samtidig med det her også at kigge på det med

det produkt som man går ind og efterspørger det er jo sådan at hvis man går ind i sit pengeinstitut i dag og siger at

få noget rådgivning og man vil også efterspørge et produkt nemlig penge

er man betaler for når man får en samlet regning når man så samtidig

eksempelvis ofte vil blive tilbudt

kreditforeningsinstitut derfor vil det være fornuftigt at stille nogle krav til at få oplyst de differentierede priser

fordel ved at gå ud på det åbne marked og finde en rådgiver

med det her forslag men det synes jeg måske at ministeren skal overveje at få ind sådan som

er udtrykt ønske om fra dansk aktionærforening og den her sammenslutning af uafhængige økonomiske rådgivere vi har også tidligere set nogle eksempler her i danmark på at

det der med rådgivning kan være en vanskelig sag

så nogle tidligere medarbejdere i danske kreditforeninger som

at de med fire timers undervisning kunne besætte et job i

et kreditforeningsfirma i danmark og så ringe til kreditforeningens kunder og anbefale dem at lægge deres lån om

nogen som helst økonomisk faglig grunduddannelse

fire timers introduktionskursus

det her er et lovforslag som går ind og kigger på reglerne omkring rådgivning af andres finansielle produkter men kunne

over for ansatte hos finansielle virksomheder som bedriver udlån af penge enten i form af banklån eller i form af kreditforeningslån

det synes jeg måske også at vi skulle prøve at kigge på nu hvor vi alligevel har lejlighed til at behandle det her lovforslag men grundlæggende

er vi positive over for forslaget

kommende låntagere så på den baggrund ser vi frem til udvalgsarbejdet

for eksempel et boliglån eller en anden form for finansielt produkt i dag er det i princippet sådan at enhver kan kalde sig uafhængig finansiel rådgiver fordi der

er nogen regulering eller nogen lovramme for det område derfor kan man som

kunde som forbruger ikke vide sig sikker på om man får kompetent rådgivning og man kan heller ikke vide sig sikker på om den her rådgiver i virkeligheden er uafhængig af nogen finansiel virksomhed for i princippet kan rådgiveren være på provision fra en finansiel virksomhed og derfor fremme den finansielle virksomheds produkt det er baggrunden for at vi foreslår den her

fra regeringens side den skal regulere og sætte rammer for det her marked blandt andet bliver der stillet krav til

virksomhederne i forhold til bestyrelsessammensætning i forhold til uafhængighed fra andre finansielle virksomheder

hos de folk der er i virksomheden det vil sige at man som kunde kan vide sig sikker på hvad det er man køber når man kommer til en uafhængig finansiel rådgiver

finanstilsynet der skal kontrollere

loven og føre tilsyn med de her virksomheder ligesom finanstilsynet jo gør i dag med banker og rigtig mange andre institutioner og virksomheder vi kan varmt støtte det her lovforslag som vi mener er med til at sikre markedet for uafhængige finansielle rådgivere fordi vi nu får

nogen af de nye krav der kommer til finansielle rådgivere det tror jeg såmænd er i deres

egen interesse fordi det her handler om at forbrugerne skal føle sig trygge og sikre

vi skal ikke længere tilbage end til

november da vi havde en sag om et firma som hed nordfinans som snørede folk til at tage lån på tvivlsomme vilkår de udnyttede simpelt hen

hvor de havde en betydelig gæld at bokse rundt med fremover vil vi kunne stille forbrugerne bedre i forhold til den slags virksomheder fremover vil der nemlig skulle være en

at drive den her slags virksomhed der vil være et etisk kodeks som gælder for den her slags virksomheder der vil være krav om at rådgiverne skal have kompetence og frem for alt vil der også være et krav om at man tegner en forsikring så man er beskyttet mod at give forkert eller dårlig rådgivning det tror jeg er svært at være imod

det vil give forbrugerne nogle bedre kort på hånden fordi de meget hurtigt vil kunne sortere de virksomheder fra

har orden i sagerne

og sf kan kun støtte at det her lovforslag bliver behandlet hurtigst muligt jeg synes det er rigtig tiltrængt at vi

en salgskonsulent en salgsmedarbejder der oven i købet kan være sikker på at få fremgang i virksomheden hvis det lykkes at få rigtig mange lokket til

det burde strammes op på flere områder

støtter dem der har været fremme at sige at det

rådgiver inden for det her område kun kan bruges af uafhængige rådgivere fordi det at kalde en bankansat for rådgiver er stærkt

helt at fjerne ordet rådgiver

skal være sådan at vil man have en rådgivningsydelse betaler man for den og så bliver der ikke samtidig betalt ad andre kanaler til samme person som dermed har en finansiel økonomisk interesse i en bestemt anden virksomheds interesser altså er man rådgiver og får penge for

skal man om jeg så må sige kun arbejde for kunden og ikke samtidig arbejde for en anden virksomhed

også enige i at undtagelsesbestemmelserne er betænkelige

lige pludselig modtager rådgivning

en der ikke er anerkendt som uafhængig rådgiver der er nogle forslag fra forbrugerombudsmanden om

hans muligheder for at få oplysninger og gå ind i sager som vi også gerne vil se nærmere på i udvalgsarbejdet og der er behov for at få en stærkere klageadgang for kunderne i forhold til uafhængig rådgivning eller rådgivning i det hele taget

så vi har altså en hel del ting som vi har taget fra høringssvarene og som vi gerne vil

men vi synes godt det kan være lidt bedre

men man kan selvfølgelig også spørge sig selv om

hvorvidt det samme ikke også kunne gøre sig gældende for rigtig mange andre fag og om hvorvidt det er statens rolle at kontrollere om en virksomhed lever op til de her krav

det er illusorisk at man kan lave den her type lovgivning

der skal foreligge meget tungtvejende grunde før man fra politisk hold bestemmer hvem der må og hvem der ikke må udføre et erhverv der er ting i det her som vi synes er positive altså vi synes det er fint at stille krav

uddannelsesniveau og andre ting men der er forhold som vi i udvalgsbehandlingen gerne vil have uddybet vi havde erhvervsministeren i et samråd i går

den rådgivning og den revision som finder sted ude i landboforeningerne for øjeblikket og der blev stillet nogle spørgsmål på samrådet som vi gerne vil afvente svar på

vi tror heller ikke på at man kan opretholde de her vandtætte skotter

får en vished for at man får den rigtige rådgivning

der er nogle punkter man bliver nødt til sådan lige at få boret lidt ud for eksempel

at stille krav uden at der kommer en politisk tilkendegivelse om det vi har et uafhængigt tilsyn som skal operere i armslængde i forhold til ministeren

det tilsyn der er i forhold til den finansielle sektor

og til den institution der er bag jeg deler for øvrigt venstres ordførers bemærkninger om

være opmærksomme på hvad finanstilsynet render rundt og laver vi har et tilsyn som fungerer rigtig godt meget kompetent

er mere og mere restriktivt og mere og mere indgribende i forhold til den finansielle sektor og lige netop på det her punkt

også retmæssigt forståeligt hvis folketinget får

krav der skal stilles så med den

er vi positive over for det og

forslaget vil styrke forbrugernes mulighed for at få kompetent rådgivning om finansielle produkter uden for den traditionelle finansielle sektor forslaget sikrer også at rådgivere kun må kalde sig uafhængige hvis de ikke modtager provision og ikke formidler de produkter som de rådgiver om og endelig vil ordningen sikre at markedet for finansiel rådgivning uden for den traditionelle finansielle sektor bliver mere gennemsigtigt og ensartet samt at det bliver underlagt tilsyn fra finanstilsynet hovedreglen er at lovforslaget finder anvendelse på virksomheder der yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere når virksomhederne ikke er finansielle virksomheder

om rådgivningen udgør virksomhedens hoved eller bibeskæftigelse der er dog visse typer af rådgivning om finansielle produkter til forbrugere som er undtaget det gælder blandt andet lejlighedsvis rådgivning som sker i forbindelse med udøvelse af en anden erhvervsvirksomhed hvor denne anden erhvervsvirksomhed er reguleret eksempelvis vil en advokat der lejlighedsvis rådgiver om finansielle produkter i forbindelse med sit erhverv ikke være omfattet af lovforslaget lovforslaget omfatter ligeledes ikke rådgivning som ydes af en finansiel virksomhed herunder banker og realkreditinstitutter og det skyldes at disse virksomheder allerede i

er underlagt en omfattende regulering der også omfatter krav til den rådgivning virksomhederne yder investeringsrådgivere og forsikringsformidlere er ligeledes undtaget fra forslaget

disse formidlere allerede er

skal det fremhæves at lovforslaget kun omfatter rådgivning der ydes til forbrugere rådgivning om finansielle produkter til erhvervsdrivende er derfor ikke omfattet

som noget nyt indeholder lovforslaget et krav om

virksomheder der yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere

for at sikre at virksomheder med tilladelse som finansiel rådgiver har et vist niveau indeholder forslaget en række betingelser som skal være opfyldt for at finanstilsynet kan give tilladelse det er således en betingelse at virksomheden har forretningsgange på alle

skal være en forretningsgang til at håndtere interessekonflikter som kan skade forbrugerens interesser og mindst en gang årligt skal virksomheden vurdere om denne forretningsgang fungerer efter hensigten og lave de nødvendige justeringer hvis det ikke vurderes at være tilfældet forretningsgangen skal offentliggøres og være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside ligeledes

er det en betingelse for tilladelsen at medlemmer af virksomhedens bestyrelse og direktion skal opfylde krav til såkaldt egnethed og hæderlighed det vil sige at disse ledelsesmedlemmer skal have den nødvendige erfaring for at kunne udøve deres erhverv de må derudover ikke være pålagt strafansvar hvis overtrædelsen kan indebære risiko for at erhvervet ikke kan varetages på betryggende vis endelig vil en konkursbehandling diskvalificere til en ledelsespost og disse krav svarer i øvrigt til hvad der generelt gælder efter den finansielle lovgivning et krav for tilladelse er derudover at virksomheden har

tilsvarende og det er for at sikre kunder der har et erstatningskrav mod virksomheden som følge af mangelfuld rådgivning ud over de allerede nævnte krav der særlig retter sig mod ledelsen foreslås det ligeledes at ansatte hos en finansiel rådgiver skal have tilstrækkelige kompetencer til at kunne yde en forsvarlig rådgivning kompetencekravet finder kun anvendelse på de ansatte i virksomheden der yder rådgivning i henhold til den her lov administrativt personale med videre er derved ikke

er tilfældet for lovgivning på det finansielle område foreslås det udtrykkeligt nævnt i loven at en finansiel rådgiver skal drive virksomhed i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis og denne forpligtelse vil jeg uddybe nærmere ved at udstede en bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere bekendtgørelsen vil afspejle de eksisterende regler om god skik i den finansielle sektor ud over de ting jeg allerede har nævnt

mener jeg at det er et meget væsentligt element ved lovforslaget at der opstilles betingelser for hvornår en finansiel rådgiver må anvende betegnelsen uafhængig det gælder ligeledes for tilsvarende betingelser der giver indtryk af at virksomheden yder uafhængig rådgivning en finansiel rådgiver der betegner sig som uafhængig må eksempelvis ikke direkte eller indirekte modtage provision eller andet vederlag fra virksomheder der sælger eller formidler finansielle

ligeledes må en uafhængig finansiel rådgiver ikke formidle finansielle produkter hvis virksomheden samtidig rådgiver om de samme produkter og endelig må en uafhængig finansiel rådgiver ikke have snævre forbindelser til en finansiel virksomhed eller anden virksomhed som sælger eller formidler finansielle

det vil konkret sige at en uafhængig finansiel virksomhed for eksempel ikke må være datterselskab af en finansiel virksomhed og for at sikre at det er klart for alle om en given finansiel rådgiver er uafhængig eller ej indføres der en forpligtelse

virksomheder der ikke er uafhængige oplyser dette via deres hjemmeside og herunder skal

og andet vederlag det foreslås at finanstilsynet skal føre tilsyn med overholdelse af loven og det finansieres ved at finansielle rådgivere under tilsyn betaler en afgift til finanstilsynet og finanstilsynet kan i forlængelse af deres tilsyn blandt andet gribe ind og påbyde en virksomhed at afskedige en direktør eller påbyde et bestyrelsesmedlem at nedlægge sit hverv hvis de pågældende personer ikke længere opfylder kravene til egnethed og hæderlighed finanstilsynet har endvidere mulighed for at undersøge om virksomheden yder rådgivning i overensstemmelse med regler om god

det foreslås endelig at forbrugerombudsmanden svarende til hvad der gælder for den øvrige

at anlægge sag vedrørende handlinger der strider mod redelig forretningsskik og god praksis det foreslås at loven træder i kraft den første januar næste år dog foreslås en overgangsordning for virksomheder som allerede har påbegyndt aktiviteter der er omfattet af loven disse foreslås at skulle leve op til lovens krav en år senere det

første januar to tusind og femten jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og håber på en

som

derfor mener jeg at der er behov for kompetencekrav

og i forlængelse af det

kan det også tænkes at der bør strammes op

det er noget finanstilsynet afgør synes ministeren det er helt rimeligt

at de her krav ikke er bedre belyst på nuværende tidspunkt jeg ved godt at ministeren

henviser til de krav der gælder for

de er skarpere end at

blive trukket op allerede inden vi vedtager

synes ministeren det er rimeligt at folketinget ikke har mere

var kapitalkravene også oppe at vende og

hovedemnet i den lovgivning ministeren nu lægger frem at for så vidt angår anpartsselskaber skal kapitalkravet

og for så vidt angår en helt ny gruppe en tredje gruppe selskaber med begrænset ansvar ja så indfører man

hedder ivs iværksætterselskaber med alene et kapitalkrav på en

det er vigtigt at slå fast at det man stiller krav om

kapitalens størrelse på stiftelsestidspunktet hvordan selskabet ellers udvikler sig siden hen er en helt anden sag man kunne godt have betænkeligheder

den leverandør der skulle levere til en virksomhed om der nu var tilstrækkelig kapital i virksomheden

nogen leverandør i kongeriget danmark der leverer eller giver kredit til en virksomhed på basis af kapitalen på stiftelsestidspunktet man vil gå ind og betragte kapitalen på det tidspunkt hvor leverancen finder sted

jo helt sikkert at to dage efter at man har stiftet sådan et firma

har man omsat den indskudte kapital hvad enten det var

halvtredstusind kroner uanset hvilket beløb det var

det omsat i hvad ved jeg møbler kontorinventar maling

skingrende ligegyldigt hvor stort et kapitalkrav der er

det ikke de leverandører der leverer

jeg derfor tilslutte mig ministerens forslag det er jo da et radikalt forslag radikalt i gåseøjne

ikke det at anpartsselskabskapitalen nedsættes til halvtredstusind kr men altså mere det at man nu har en kronesselskaber

er ligegyldigt hvad er så begrundelsen for at stemme for jamen begrundelsen for at stemme for skal naturligvis findes i det forhold at disse selskabstyper har man i udlandet man har delawareselskaber hvor

man har en pundsselskaber i england man har tilsvarende selskabstyper i norge tyskland og

frankrig eksempelvis så vi skal selvfølgelig

for de her lande på det område

gå for meget i detaljer her under førstebehandlingen enkelt ændring som vi i hvert fald fra venstres side vil forsøge at få belyst i udvalgsbehandlingen

er den der taler om at man kan kræve fuldstændige resultater

en afstemning hvis der er tusind mennesker i en sal og der er fire mennesker der stemmer imod

det burde heller ikke være noget problem men det er det jo altså tit hvis folk ikke har lige mange stemmer og man gerne vil have afstemningen til

køre ved håndsoprækning så tit er det et problem for store selskaber at man er nødt til at gennemføre skriftlige afstemninger for ellers kan man ikke opfylde § en hundrede og en stykke fem om en nøjagtig angivelse af hvor mange der har stemt imod

det forhold at ministeren i lovforslaget her lægger op til

også kun tilslutte mig der er utrolig dårlige erfaringer med den her selskabstype af årsager som jeg

delelementer i det foreliggende lovforslag derfor vil jeg blot lige fremhæve dem som vi som socialdemokrater finder mest interessante og centrale først og fremmest

som et led i evalueringen af selskabsloven fra to tusind og ni

baggrund af den analyse og at sagkundskaben de senere år har udtrykt bekymring ved den manglende gennemsigtighed i smbaerne

vurderes det at den selskabsform

naturligt at se på om man kan erstatte den med nye og bedre alternativer derfor

for socialdemokraterne også magtpåliggende at understrege at det selvfølgelig er der er nogle gode

det er helt afgørende at den foreslåede afskaffelse af muligheden for at oprette smbaer ikke betyder at det bliver

mener vi at det er ganske udmærket god ræson i at man i forlængelse af det her forslag sørger for at så mange virksomheder som muligt vælger fra starten at etablere sig i en lovreguleret selskabsform hvor der stilles krav til kapitalledelse og åbenhed

at det foreslås at man i stedet indfører en ny type anpartsselskaber for iværksættere som venstres ordfører også så præcist beskrev

selskabskapital på blot en kroner i forbindelse med stiftelsen af selskabet men at mindst fem og tyve procent af selskabets overskud derefter henlægges til en særlig reserve indtil der er tilvejebragt en

det er den samme form som den vi kender fra anpartsselskaber den foreslåede selskabsform betyder at mindre erhvervsdrivende og iværksættere kan starte en virksomhed uden at skulle præsentere og præstere et stort økonomisk indskud samtidig med at det sker inden for selskabslovens rammer og det er meget vigtigt det mener vi er en god løsning hertil skal jeg blot tilføje at muligheden for at oprette et iværksætterselskab for en kroner ikke skal ske som en enkeltstående mirakelkur for erhvervslivet og iværksætteriet forslaget skal derimod ses i sammenhæng og i forlængelse af de initiativer

øvrigt har indført for erhvervslivet og for folk som har en iværksætter i maven det sidste jeg vil komme ind på

er forslaget om at nedsætte kapitalkravet til anpartsselskaber et lignende forslag blev diskuteret frem og tilbage her i salen under forhandlingerne om selskabsloven tilbage i to tusind og ni en svækkelse af kapitalkravet fra de nuværende firstusind kroner til halvtredstusind kroner betyder at danmark kommer på linje med andre europæiske lande dermed mindskes risikoen for at danmark bliver et land

der etablerer sig i andre lande med mindre regulering og kapitalkrav end i danmark socialdemokraterne mener at det giver giver god mening at fastholde et minimumskrav om kapital i anpartsselskaberne en fastholdelse af

skabe troværdighed om anpartsformen og samtidig også sikre medarbejdere og kreditorer mod tab det samlede forslag forventes at have positive konsekvenser for erhvervslivet idet forslaget blandt andet letter de administrative byrder i forbindelse med stiftelsen af et nyt selskab

forventes forslaget at give en besparelse på tolv million kroner årligt på samfundsniveau hvis selskaberne udnytter muligheden fuldt ud og

godt jysk ikke så ringe endda med de ord

selskaber med begrænset ansvar som der ikke kommer nye

de bliver udfaset og det er også muligt at folk nu har mulighed for at

selskab for en kroner og det er da dagens tilbud kan man sige hvis man

grundlæggende må man sige at jeg

er et lovforslag som kommer til at flytte ret meget i den danske iværksætterkultur det som er de grundlæggende problemer og udfordringer for mange nyetablerede virksomheder i danmark uanset hvilken selskabsstruktur de har

som enkeltmandsejede virksomheder i eget cpr nummerregi eller

er at det er svært at få kapitaltilførsel og kreditter

lave renter på sine lån hvis ikke man har noget at byde på selv

altså sige at hvis man ikke har andet at byde på

har jeg lavet et it selskab og jeg vil til at lave computerprogrammer

er den allerbedste begyndelse

er vi jo optimister og vi tror selvfølgelig også på at regeringen har en plan med det her

at man refererer til de her tyske

som jo giver en form for tiltro til at det måske

nogen udfordringer på den negative side ved at støtte det her lovforslag vi tror ikke på at der vil komme ret mange

dem vi har i forvejen men omvendt skal al tvivl jo komme den anklagede til gode kan man sige men

rejse en kapital på halvtredstusind kroner og så stifte

et anpartsselskab det burde egentlig være

man som man kan i dag vælge at køre et selskab i sit eget cpr nummer det har man jo mulighed for at gøre uden nogen som helst form for udgift det betyder selvfølgelig bare at man kautionerer med sine egne penge men jeg tror også at mange af dem der ender med at køre en

vil blive mødt af krav om selvskyldnerkautioner og alle mulige andre kautionstyper for at leverandører

noget vi støtter op om i to tusind og ni fik

i i dag kommer på baggrund af en evaluering af den nye lov for det første

regeringen at afskaffe muligheden for at stifte

vi fordi evalueringen har vist at

den her type selskaber oftere går konkurs eller bliver tvangsopløst så den selskabsform

mener vi har vist sig ikke at være god og derfor foreslår vi at afskaffe den for det andet

laver vi en ny ordning for iværksættere vi indfører en mulighed for at lave et

decideret iværksætterselskab hvor kravet er at der kun skal være en kroner i kapital ved stiftelsen det skulle gerne gøre det bare lidt nemmere at være iværksætter i danmark og

komme i gang med at lave en virksomhed

vi gøre det mere attraktivt at stifte et anpartsselskab derfor foreslår vi at sænke kapitalkravet for anpartsselskaber fra firstusind

kroner det er også en ændring der gerne skulle gøre det nemmere at drive virksomhed i danmark i hvert fald at starte en virksomhed

for iværksætterne og det er også godt for anpartsselskaberne at vi sætter

er fuldstændig i tråd med regeringens øvrige politik som

at gøre det nemmere at drive virksomhed i danmark og selv om det

der er baggrunden for at have et selskab overhovedet vi har så hidtil sagt at

nogle aktieselskaber har vi en vis tro på at der er penge i kassen nogle er anpartsselskaber og der ved vi godt at der er knap så mange penge i kassen men vi har en eller anden form for tiltro til at selskabsformen trods alt også indeholder en vis egenkapital

kreditorer men altså dette at man har et selskab der hæfter og

har en vis egenkapital blev jo fuldstændig udhulet med de forskellige lempelser der er lavet gennem årene

den ultimative lempelse at man bare skal have en

er altså at selskabsformen giver mulighed for at stifte gæld uden at ejeren

også fra venstres ordfører at der jo ikke er nogen der leverer varer til et selskab bare fordi der står

der kan nægte at levere varer

snart man har et selskab

man jo i stand til at opkræve skat hos de ansatte og beholde skatten i stedet for at sende den videre til

med moms når et selskab sælger varer opkræver det moms og den moms videresendes så efter nogle meget gunstige regler på et senere

det offentlige er jo tvangskreditor til selskaber og derfor er det i virkeligheden staten der typisk taber penge når der er selskaber som ikke kan honorere de krav der er fra kreditor

udvikling som altså er pågået i nogle år hvor sikkerheden for at der er penge i selskabet som optager kredit hos skattevæsenet tvangsmæssigt

synes jeg ikke man skal gå videre med jeg synes tværtom at man burde stramme op på reglerne også af hensyn til iværksættere det er da en god idé at man har nogle penge og så putter man dem i selskabet og bruger dem til at udvikle produkter det er også derfor at alle heroppe siger at det her jo ikke er nogen særlig hjælp til iværksættere

fuldstændig enig i det er

bare at lempe regler for selskaber som jeg synes er unødvendige eller rettere sagt skadelige i forhold til at have en vis troværdighed omkring det

revisorer advokater

alle sammen advarer imod den her regel hvor man udhuler kapitalgrundlaget for selskaber så har jeg set det eneste argument der er for at gøre sådan her og det er

det kan jeg godt forstå men måske skulle man overveje hvordan vi kan undgå

kigger på substansen i det

rigtig mange gode takter i den foreslåede ændring at man sænker kapitalkravet fra firstusind

i sammenligning med andre eu lande

andelsselskaberne kombineret med udfasningen af selskaberne med begrænset ansvar altså de såkaldte

er rigtig fornuftige skridt som er i tråd med de erfaringer som man har gjort siden lovens vedtagelse i to tusind og ni vi synes også at det er en rigtig god forbedring af rammevilkårene der ligger omkring iværksætteri

er et rigtig centralt element i liberal alliances politik og derfor er vi meget positive

iværksættere får lyst til at komme ud over rampen og tage skridtet og komme i gang i eget selskab når vi så kombinerer det med

synes vi der er rigtig gode grunde til at stemme for de foreslåede ændringer så liberal alliance

der skal fjernes vi synes også man skal sætte skatter og afgifter ned for virksomhederne så det bliver lettere at være virksomhed

men en af de måder hvorpå vi kan gøre det mere attraktivt at være virksomhed er at gøre det nemmere at starte virksomhed så derfor

både i forhold til det at stifte et anpartsselskab hvor man sænker kravet fra firstusind

at man har mulighed for at lave det som jo fungerer relativt godt i tyskland og som jeg selv har været nede at se på nemlig iværksætterselskaberne med den lille kapital i

så intentionerne med at gøre selskabsreguleringen mere tidssvarende og praktisk anvendelig er altså lykkedes lovforslaget indeholder fire større ændringer som jeg gerne vil nævne

vi gøre op med den manglende gennemsigtighed i selskaber med begrænset ansvar

går konkurs eller bliver tvangsopløst og derfor foreslår vi at muligheden for at stifte et

ønsker vi at gøre det lettere at stifte selskaber inden for de mere lovregulerede rammer

her stilles der blandt andet krav til selskabets kapitalberedskab ledelsens ansvar og åbenhed omkring selskabets forhold for det andet foreslår vi særligt for iværksættere at indføre muligheden for at stifte et såkaldt iværksætterselskab der er tale om en særlig type anpartsselskab hvor der alene er krav om en start

selskabskapital på en kroner ved stiftelsen

forpligtes iværksætterselskabet til at opbygge en selskabskapital på minimum halvtredstusind

fra selskabet når iværksætterselskabet opfylder kapitalkravet på halvtredstusind

kan det lade sig omregistrere til et almindeligt anpartsselskab det er vores forventning at iværksætterselskaberne kan være et attraktivt alternativ

åbenhed og økonomisk stabilitet regeringen ønsker generelt

vi vil derfor for det tredje sænke kapitalkravet for anpartsselskaber fra firstusind kroner til halvtredstusind kroner det er i tråd

de lande vi traditionelt sammenligner os med og her er der en generel tendens til at sænke eller helt at

som det fjerde og sidste indfører vi regler som gør det muligt

flytte deres hjemsted til et andet

det er nødvendigt fordi eu domstolen gennem de seneste år har afsagt flere domme vedrørende selskabers flytning til et andet eu land reglerne skal samtidig sikre blandt andet kreditorers og medarbejderes

stilling ved selskabets flytning hvis medarbejderne for eksempel har ret til medbestemmelse er det en forudsætning at denne rettighed beskyttes når selskabet flytter til et andet

endelig indeholder lovforslaget en række ændringer og præciseringer af sådan mere teknisk karakter for at gøre loven lettere at forstå jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og håber på en konstruktiv drøftelse

og at præcisere retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler jeg vil gerne begynde med at sige at i venstre

vi meget store tilhængere af udbud og af et effektivt og gennemsigtigt udbudssystem udbud er et

rigtig nyttigt redskab til at skabe konkurrence og sikre at indkøbere og forbrugere kan købe bedst og billigst ind det kommer både

det nuværende klagesystem på udbudsområdet det indeholder

omkring retsvirkningerne ved at anvende indkøbscentralernes rammeaftaler det foreslås

der bliver kortere klagefrister ved eu udbud og samtidig

indføres der klagefrister for de udbud som hører under tilbudsloven der er også et element om at klagenævnet skal kunne afvise en klage eller undlade

at erklære en kontrakt uden virkning med tilbagevirkende kraft

lave nogle præciseringer af retsvirkningerne vi er i og for sig positive over for

et klagesystem når der nu har været kritik af den måde det har fungeret på indtil nu hvor har været for lange sagsbehandlingstider

anerkender vi men vi skal jo også også sørge for at der er den fornødne retssikkerhed for virksomhederne vi kan ikke afvise at der vil være klagere som vil opleve at blive generet

de kortere klagefrister ved eu udbud og at det kan give potentielle klagere for lidt tid til at vurdere om om der er grundlag for at indbringe en klage vi må også

er rigtigt over en kam at gøre det sværere for virksomheder at klage over myndighedsafgørelser det kan jo være

en glidebane hvis man fraviger det princip

skal kunne klages over en en myndighedsafgørelse og det kan også være hæmmende for en naturlig klageadgang hvis man hæver gebyrerne som der også ligger i forslaget for voldsomt det vil vi godt have boret lidt ud fordi vi altså har en interesse i at varetage virksomhedernes interesser også i forhold til at medvirke ved udbud men hvis vi kan få nogle fornuftige svar på

er vi positive over for det her forslag fra erhvervsministeren dermed vil jeg

har nogle ganske få spørgsmål

for voldsomme socialdemokraterne

og enkelt klagesystem for udbud hvor ressourcerne bliver anvendt bedst muligt og vi har været klar over at der var en ubalance her et stigende antal klagesager gavner ingen parter i et udbud i de seneste år er antallet af klagesager steget markant det betyder at der bruges mere og mere tid på klagebehandling det medvirker til at forsinke og øge omkostningerne i udbudsprocessen og det

hensigtsmæssigt den udvikling vil vi gerne have bremset der har været et udtrykt ønske om både fra erhvervslivet

og fra kommuner og regioner at det her klagesystem fik et eftersyn det lovforslag vi står med her er derfor også et udtryk for en ret bred konsensus som er opnået i det udvalgsarbejde der har været foretaget jeg synes at

det konkrete lovforslag vi nu behandler indeholder forslag som præciserer lovgivningen om håndhævelse af udbudsreglerne og sikrer at den fremadrettet kan fungere mere effektivt og mere enkelt lovforslaget falder i fire

første foreslås det at klagefristerne ved eu udbud forkortes samt at der indføres frister for indbringelse af klager over overtrædelse af tilbudsloven det sikrer at klagenævnet kan anvende ressourcerne på aktuelle sager frem for på sager hvor der for længst er indgået kontrakt for det andet foreslås det at klagenævnets mulighed for at undlade at behandle en klage eller afgøre den helt eller delvis præciseres eksempelvis i forbindelse med klager eller påstande som er udsigtsløse eller åbenlyst ubegrundede det skulle forventeligt

klagenævnets mulighed for at anvende den særlige udbudsretlige sanktion uden virkning sidst foreslås det at der skabes klarhed om retsvirkningerne ved at anvende indkøbscentralers rammeaftaler sådan

retssikkerheden for indkøbscentralernes brugere bliver bedre samlet set drejer lovforslaget sig om at gøre det nemmere og mere smidigt for klagenævnet at forvalte deres opgave sådan at nævnet hurtigt kan træffe afgørelser

som et positivt tiltag

håndhævelse af udbudsreglerne idet forslaget først og fremmest forventes at medføre færre klager herunder

de åbenlyst ubegrundede eller udsigtsløse klager færre klagesager vil komme de ordregivende myndigheder til gode i form af en lettelse af de økonomiske og administrative byrder i forbindelse med behandlingen af klagesager

også være positivt for de tilbudsgivere der har en sag til behandling i nævnet da sagsbehandlingstiden forventeligt bliver kortere det er med andre ord en forventelig og klokkeklar win win som det hedder på nydansk for begge

per automatik fra nogen som eksempelvis har tabt i en almindelig udbudsrunde det har medført at man

undersøge klager som man per definition vidste ikke havde ret meget andet konkret indhold

ikke have vundet et udbud men det her lovforslag er jo et forslag som har til formål at effektivisere sagsbehandlingen og nedbringe sagsbehandlingstiderne ved klagenævnet for udbud og det kan dansk folkeparti ikke have noget som helst imod vi synes at det er fint at

af udbudslovgivningen på det her område selvfølgelig er der nogle enkelte praktiske spørgsmål

venstres ordfører var inde på i sin ordførertale om at vi skal sikre at det stadig væk er sådan at

også har mulighed for trods alt at benytte sig af et klagesystem i de helt oplagte sager hvor det må gøre sig gældende men umiddelbart ser vi ikke nogen grund til at

af klager stiger derfor nedsatte regeringen en arbejdsgruppe

branchen selv der skulle se på området og det lovforslag vi førstebehandler i dag følger i høj grad

anbefalinger regeringen foreslår tre ændringer af klagesystemet som vi mener er nødvendige for at sikre effektiviteten i klageprocesserne for det første

forkorter vi klagefristerne ved eu udbud og vi indfører klagefrister

klager der vedrører tilbudsloven for det andet indfører vi mulighed for at nævnet kan afvise en klage hvis nævnet vurderer at den er åbenlyst ubegrundet for det tredje indfører vi begrænsninger

hvornår nævnet kan kræve at en kontrakt bliver ophævet den første ændring af den praksis er at kontrakten kun kan ophæves for fremtidige

vi mener at de her tre lovændringer skal være med til at sikre

selvfølgelig er der ting der skal i udbud det er ikke sådan at vi er fundamentalt imod udbud men hele filosofien om at alt bliver bedre bare det kommer i udbud og det bliver udsat for konkurrence

opgaver inden for

ja den er vi lodret imod privatisering er en dårlig ting som mindsker samfundets mulighed for at styre udviklingen

overlader mere og mere til markedskræfterne

i dag går mere og mere i retning af

det er enhedslisten fundamentalt imod og

hvor vi kan komme af sted med det

et løft af kvaliteten som

potentielt kan hjælpe med at skabe ikke bare bedre offentlige ydelser men også plads til lettelser til erhvervslivet så intentionen med forslaget om at smidiggøre

men vi synes alligevel man skal fare med lempe

et effektivt fungerende klagesystem er en essentiel del af en udbudsproces

at sikre at udbuddene holder sig inden for rammerne af lovgivningen men også

at sikre at parterne oplever processen som rimelig når det for eksempel

kun bliver klaget over to to procent af sagerne

hundrede og fem og tyve klager så synes vi det bør give anledning til at overveje om der er brug for en særlig vidtgående revision af reglerne det er selvfølgelig en afvejning imellem det at få processen til at køre så hurtigt som muligt

virksomhederne ikke føler sig forfordelt men de foreslåede tidsfrister virker synes vi meget stramme

hvilket blandt andet er angivet i dansk erhvervs høringssvar

og for at antallet af klager vil stige fordi der vil blive klaget sådan bare for en sikkerheds skyld så det betyder kort sagt at vi ikke kan støtte forslaget

tiden kan gå ind og få klaget hvis man føler at der er foregået et eller andet som man ikke er helt enig i

det vigtigt med transparens derfor er det vigtigt at det er muligt at klage til en fornuftig pris

her har vi jo et problem med klagenævnet for

det foregår hurtigt og effektivt så de tiltag som regeringen lægger op til her

set er ganske positive vi bliver nødt til lige at bore ud om det betyder at nogle af dem som klager retmæssigt

det vil vi stille nogle spørgsmål om og kigge nærmere på under udvalgsbehandlingen men udgangspunktet om at få afbureaukratiseret området udgangspunktet om at få gjort det mere effektivt støtter vi og derfor er vi positive over for forslaget men har brug for at få boret nogle af konsekvenserne ud før vi endeligt tager stilling til hvordan vi vil stemme til

offentlige får de bedste anskaffelser til prisen lovforslaget skal derfor understøtte et mere effektivt og forenklet klagesystem

i praksis kan det nuværende klagesystem indebære

gennem de seneste år sket en markant stigning i antallet af klager på den baggrund nedsatte regeringen en arbejdsgruppe der skulle se på

fremlægge konkrete forslag til en ny organisering af klagesystemet størstedelen af lovforslaget følger anbefalingerne fra denne arbejdsgruppe lovforslaget indeholder tre grundlæggende ændringer for det første foreslår vi

forkorte klagefristerne ved eu udbud og indføre klagefrister ved klager der vedrører tilbudsloven de nye frister tvinger potentielle klagere

klagenævnet for udbud ikke anvende ressourcer på sager hvor der for længst er indgået kontrakt men kan i stedet anvende sine ressourcer på aktuelle sager for det andet præciserer lovforslaget at klagenævnet har mulighed for at undlade at behandle en klage klagenævnet kan dermed eksempelvis afvise klager og påstande som er udsigtsløse eller åbenlyst ubegrundede en sådan præcisering kan begrænse antallet af åbenlyst ubegrundede klager og medvirke til at påvirke sagsbehandlingstiden i en positiv

endelig for det tredje indfører forslaget en begrænsning af klagenævnets anvendelse af den særlige udbudsretlige sanktion uden

at klagenævnet udsteder påbud om at ordregiveren skal ophæve kontrakten det er altså en meget vidtgående

foreslås at en kontrakt alene kan erklæres for uden virkning for fremtidige leverancer det vil altså ikke længere være muligt at stille krav om tilbagelevering af allerede gennemførte leverancer

præciseret at en ordregiver der køber ind på en indkøbscentral

ikke kan gøres ansvarlig hvis det viser sig at rammeaftalen

hermed skabes der klarhed

at anvende indkøbscentralers rammeaftaler samlet set understøtter forslaget en effektivisering af klagesystemet

skal nedbringe antallet af klager særlig de udsigtsløse

det kan frigøre ressourcer i klagenævnet så sagsbehandlingstiden kan blive kortere et effektivt klagesystem er en fordel for både tilbudsgivere og ordregivere og kortere sagsbehandlingstider vil bidrage til at projekterne bliver færdige til tiden jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget

tilsynet med efterretningstjenesterne det vil sige både

efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste de arbejdede så i fjorten år og kom med deres betænkning og anbefaling i to tykke bind sidste år til

til folketingets retsudvalg

lovforslag vi behandler i dag handler om den parlamentariske

gennem folketingets kontroludvalg som slet ikke omfattet af udvalgets

i folketingssalen man står i den situation

wendler pedersen udvalget og den diskussion vi har i dag er ændret så

det ikke er hensigtsmæssigt at udvalgsarbejdet tager så lang tid men på den gode side

regeringen dansk folkeparti det konservative folkeparti og og venstre

demokrati må måle demokratiet på retssikkerhed også når det handler om de beføjelser som myndigheder som for eksempel politiets efterretningstjeneste har over for

for at løse nogle af de udfordringer vores samfund står over for i øjeblikket er det jo en terrortrussel som desværre er omfangsrig og vedvarende og har været det

hensynet til at efterretningstjenesten effektivt kan løse

har vi i venstre

den opfattelse at der ikke har været balance hidtil og derfor er vi også glade for at at de to lovforslag der ligger her i dag er et skridt i den rigtige retning hvor man får

mere legalitetskontrol af det nye tilsynsorgan af hvad politiets efterretningstjeneste laver sikrer at love og regler bliver overholdt og borgernes

kontrol og folketingets kontroludvalg som har mulighed for at få indsigt i en stor del af det som politiets efterretningstjeneste laver

kontroludvalg bliver opmærksom på uregelmæssigheder

begrænsede jeg må sige at vi bakker op om den aftale der er lavet med regeringen men modsat justitsministeren

i den rigtige retning i venstre har vi ikke været så meget optaget af den parlamentariske kontrol og folketingets kontroludvalg som er et af lovforslagene vi har mere været

optaget af legalitetskontrollen det er den kontrol der i dag udføres

ikke tager meget fejl og som nu bliver moderniseret og bliver til et egentligt

tilsyn en egentlig tilsynsmyndighed der

vi er også glade for at vi er blevet imødekommet på et par centrale områder i forbindelse

tilsynsorgan som skal erstatte vambergudvalget nemlig spørgsmålet om at folketinget er inde

udpegningen af en del af medlemmerne til det nye tilsynsorgan

vores opfattelse sikre at der bliver et stærkere mandat til at være uafhængig

når man har myndigheder der har muligheder for meget meget vidtgående beføjelser

fører tilsyn med dem der er de to lovforslag der ligger her et skridt i den rigtige retning

et lille skridt videre i forhold til legalitetstilsynet og legalitetskontrollen i det her nye tilsynsorgan og havde gerne set at udvalget fik mulighed for at se på lidt mere

data og personregistreringer

blandt de partier der står bag ved aftalen og det må vi så

der havde vi ønsket at lægge et

for at arbejde og offentlighedens øgede retssikkerhed som følge af de to lovforslag der

historisk er at vi nu får et egentligt lovgrundlag for politiets efterretningstjeneste hvor

sige at det nok ikke er noget lægmand umiddelbart kan sætte sig ind i

når man læser lovforslaget

er et betydeligt skridt i den rigtige retning at der nu er et egentligt lovgrundlag som pet

kan operere under frem for instrukser

tilfredse med den aftale der er indgået

vi er tilfredse med nogle af de indrømmelser som vi har fået undervejs og vi betragter

efter fjorten år

er det ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at at det tager så lang tid som det

det her tilfælde men med

der står bag den her aftale som som har sagt at de ville ønske at man kunne

set at det kun er dansk folkeparti der ikke har ytret ønske om det jeg har sådan lidt

lander når alle partier undtagen dansk folkeparti ønskede en yderligere kontrol hvad er der sket inde i de forhandlingslokaler

hvad venstre sagde i forhandlingslokalet så må man jo lægge to og to sammen og når det ikke

i den kreds af partier

ikke gjort sig gældende for for alle andre

yderligere kontrol og at det vi så har

kodificering af det der var gældende i forvejen i store træk

se at det er mystisk og så

hvert fald på indtil videre for at vi skal have en yderligere kontrol har venstre så nogle tanker om hvordan vi kan arbejde videre med at udvikle det her område sådan

vi rent faktisk kan få en styrket kontrol og har venstre nogen tanker om at at tage det her op igen hvis eller når venstre på et tidspunkt kommer til at sidde med regeringsmagten

det er nok det der foreløbig ligger og jeg tror det er vigtigt

de arbejdsbetingelser som politiets efterretningstjeneste har men jeg kan da sige til fru pernille skipper at vi

planer om at give øgede beføjelser til

skal man give øgede beføjelser

gjort med to terrorpakker det er en diskussion

i hvert enkelt tilfælde være en konkret afvejning

det får man nu mulighed for at tilsynet kan kigge på

har lavet en fejl her den har de nu rettet men man får brev tilbage om at man kan have sikkerhed for at

jeg faktisk var i strid med de tidligere regler men nu bliver det lovligt og det bliver også fuldt lovligt når jeg spørger om jeg er ulovligt registreret så vil få det svar at det er

og så må jeg gætte mig til om jeg har været registreret og

per clausen er en af de få hvis ikke den eneste der rent faktisk

synspunkt som herre per clausen

anbefaler det er sådan vi lave reglerne på området derfor tror jeg

men man har ikke givet mulighed for at udføre parlamentarisk kontrol det er jo bare sådan det er jeg står fuldt og helt bag den aftale der er lavet sådan er det men

gå lidt videre det har der så ikke været flertal for i i folketinget og sådan er det det

det det handler blot om at fortælle hvordan

stået på i fjorten år

har taget så lang tid det har taget så lang tid fordi der

ned i kommissionen i løbet af de fjorten år men kigger vi på de fjorten år hvor kommissionen

man laver et ordentligt lovgrundlag for politiets efterretningstjeneste hvad er så i

det væsentligste der er sket i løbet af de fjorten år jo det væsentligste der er sket i løbet af de fjorten år

terroristernes liste over lande som de gerne vil gå imod

lande de har i kikkerten det ved vi positivt fra nogle af de sager vi vi har haft og som også har ført til dom ved danske domstole derfor har vi som folketing i en dobbelt opgave

skal vi selvfølgelig sørge for at den lovgivende magt kan udøve kontrol af den udøvende magt og samtidig skal vi så sørge for at det arbejde den udøvende magt laver her politiets efterretningstjeneste bliver så effektiv som muligt vi har brug for en effektiv efterretningstjeneste fordi de trusler vi står over for er reelle og vi har brug for en effektiv parlamentarisk kontrol fordi den udøvende magt skal kontrolleres for at beskytte borgerne mod magtmisbrug og for at sikre at det i sidste ende er folkevalgte der har ansvaret folkevalgte der kan udskiftes af vælgerne

den kan man næsten sige fuldstændig banale erkendelse at ansvaret for efterretningstjenesterne politisk og juridisk i enhver henseende selvfølgelig altid og alene ligger hos den til enhver tid siddende regering særlig når det så gælder det her med at sikre

efterretningstjenesterne som bliver mere uafhængigt

får flere ressourcer end det nuværende tilsyn som ligger hos noget der hedder wambergudvalget tilsynet laver så en årlig redegørelse og den bliver også offentligt tilgængelig for så vidt angår den øvrige kontrol med efterretningstjenesterne

ligger den i det der hedder kontroludvalget

kontroludvalget laver en årlig redegørelse og hvis der skulle opstå en uenighed

af efterretningstjenesterne en uenighed mellem tilsynet og efterretningstjenesterne

behandlingen heraf ligeledes skal udvalget inddrages når man finder medlemmerne

det nye tilsyn det er en fornuftig ordning at sikringen af borgernes rettigheder ligger hos et uafhængigt tilsyn

det er noget som folketingets kontroludvalg har indsigt i det følger opfattelsen af kontroludvalget som kan man sige erstatningen for folketinget i forhold til kontrol af den udøvende magt

fremstillet som om der er to modstridende hensyn nemlig dels ønsket om demokratisk legitimitet altså det her med at den lovgivende magt skal kunne kontrollere den udøvende magt dels ønsket om en effektiv efterretningstjeneste sådan synes jeg ikke at man kan se på det effektiviteten for efterretningstjenesten

første række om at sikre at vi alle sammen som borgere frit kan udøve vores demokratiske frihedsrettigheder uden frygt og samtidig skal kontrollen af den udøvende magt selvfølgelig også fungere begge hensyn handler i virkeligheden om demokratisk legitimitet for i et velfungerende demokrati bliver det jo nødt til at være sådan at vi hver især har vores individuelle frihedsrettigheder som vi frit kan udøve uden at være bekymrede eller frygtsomme for at der sker noget med os når vi udøver dem

frit kan vælge nogle politikere der så kan styre embedsmænd og efterretningstjeneste og alt det her

vi skifte de politikere ud begge dele skal være opfyldt

et legitimt demokrati og derfor synes jeg at de to hensyn der bliver diskuteret i den

med vi så behandler i dag kan man spørge sig selv styrker de den demokratiske legitimitet når det angår effektiviteten altså hensyn til at vi hver især skal kunne udleve vores individuelle frihedsrettigheder frit ja det mener jeg

tilsynet bliver stærkere først og fremmest fordi det får sit eget sekretariat og på den måde bliver mere uafhængigt af efterretningstjenesten styrker lovforslagene den parlamentariske kontrol ja jeg mener at kontroludvalget bliver lidt stærkere stillet med det her lovforslag

udtryk for at det både når det handler om den demokratiske legitimitet der kommer af at man skal sikre borgernes individuelle frihedsrettigheder og den demokratiske legitimitet der kommer af at den lovgivende magt skal kunne udøve kontrol

bedre med det her lovforslag på den baggrund skal jeg selvfølgelig anbefale

det nemme svar på fru pernille skippers spørgsmål hvis jeg så skal tage det ikke så nemme svar på fru pernille skippers spørgsmål nemlig kunne man forestille sig at den måde man havde indrettet det på her

aktiviteten hos politiets efterretningstjeneste ja det kunne man sagtens

er en reel problemstilling som jeg synes man er nødt til at se i øjnene i min verden kommer den problemstilling

ting der er hos politiets efterretningstjeneste og

efterretningstjeneste i sagens natur er nødt til at være hemmelige og i det øjeblik ting er hemmelige

det vi normalt ville opfatte som kontrolmekanismerne i et demokrati nemlig at borgerne og medierne har indsigt i en hel masse ting at de kan klage over det

blive vanskeligere men jeg vedstår

at have efterretningstjenester som kan holde nogle ting hemmelige som man normalt

øje med hvad de laver i hver eneste sag men det tilsyn der bliver lagt op til med den her lov handler jo udelukkende om behandlingen af personoplysninger det kan herre ole hækkerup jo bekræfte mig i

foretager sig om de overholder almindelig strafferet folkeretten

er glad for at herre ole hækkerup

kunne det ikke være en idé at man gjorde ligesom

hvor det tilsyn man har som fungerer i hemmelighed er sikkerhedsgodkendt

det følger af min opfattelse af at

har de individuelle frihedsrettigheder som må blive krænket af statsmagten det er

jamen al den virksomhed der foregår på regeringens ansvar inden for lovens rammer og alt som efterretningstjenesten som en del af den udøvende magt foretager sig skal selvfølgelig også kontrolleres fuldstændig ligesom vi her i folketinget

af om ministre altid og uden undtagelse

det for mig naturligt at man laver den sondring hvor man siger her har vi så kontroludvalget der udfører kontrolfunktionen med den fremadrettede politik altså det man vil det

nok stoppe herre formand at man får udvidet definitionen af

er et af de betryggende fremskridt som sker med det her

at slå fast at når der tales om kontrol med pet

på én ting og det er at politiets efterretningstjeneste

som alt andet i danmark politiets efterretningstjeneste skal

dem man overvåger ved det kunne overvåge personer som er til fare for rigets sikkerhed statens sikkerhed vores alle sammens sikkerhed og hvis vi

os at alt skal kunne kontrolleres at alt skal ud i det åbne

politiets efterretningstjeneste eller forsvarets efterretningstjeneste

så ved alle jo alt og så ved dem der bliver overvåget

så er vi sådan set

for at have politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste så

det kan være fint nok i mange tilfælde men lige præcis når det gælder

sig selv i foden jeg ved ikke

ønsker fra for eksempel enhedslistens side

måske godt få den fornemmelse når man hører en debat som den her sagen er at politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste

stor succes begge tjenester har hjulpet danmark til at undgå en situation hvor vi kunne blive omdrejningspunkt for terror

undgå store terroraktioner på dansk grund igennem årene

er dansk folkeparti varme tilhængere af at vi fortsat har en effektiv

at vi ikke handicapper os selv på en måde hvor vi ikke kan udveksle oplysninger med andre lande

vi også glade for at det det oplæg og de to lovforslag som vi behandler i dag er kommet ud på den måde som de er

balanceret på en måde hvor vi netop ikke

handicapper os i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med

usa england og en hel del andre lande som vi heldigvis har

forhold til og kan få oplysninger fra til gengæld for at vi så kan give oplysninger den anden vej uden at offentligheden dem man overvåger og andre nødvendigvis har indsigt i det

lovforslaget indeholder så en opdeling

ikke god nok det er sådan lidt kritikernes synspunkt og der er vi altså nødt til

gennemført en forholdsvis effektiv kontrol

det der kaldes wamberg udvalget

hvor der sidder nogle mennesker der faktisk kan kigge

og på fortrolig basis sikre at tingene ikke løber af sporet vi har også et folketingsudvalg her på christiansborg som har mulighed for at spørge ind til nogle ting det er måske ikke så juridisk

mit indtryk er at man har haft gode muligheder for at at spørge ind til ting og sager som

har været vigtigt for at folketingsudvalget har kunnet mene at man har kunnet kontrollere

på en fornuftig måde så jeg oplever egentlig ikke

store problem med lovgivningen i dag som nogle gerne har villet lægge frem ikke

at forstå at der ikke er brug for modernisering

to lovforslag også et udtryk for

udpegningen sker på en lidt anden måde men stadig væk med udgangspunkt i at det er justitsministeren den til enhver tid siddende

det synes vi er rigtigt fordi

giver det mest rene snit det gør at vi kan stille den til enhver tid siddende justitsminister til ansvar

at der ikke er nogen politiske partier

netop har de politiske partier inde med en

kigge efterretningstjenesterne i kortene og gøre op med det hvis der måtte komme nogen problemer fordi de på forhånd har været infiltreret i selve kontrolarbejdet det er vigtigt at holde de to ting for sig sådan at hvis der måtte opstå et eller andet ingenting tyder på det

ikke på forhånd gjort at man ikke er i stand til at se med friske øjne på tingene så det er i virkeligheden to rigtig gode argumenter for at den løsning der er kommet i store træk

jeg vil afslutningsvis sige

og fremmest islamistiske terrornetværks forsøg på at ville begå terror i danmark

efterretningstjeneste inden for forsvaret og derfor ville det være en historisk fejltagelse hvis de kræfter der gerne vil sørge for at

får stor styrke jeg synes ikke debatten i dag tyder på at det er sket blandt andet takket være at regeringen har

men det kunne være gået galt i forhold til det og derfor er det vigtigt

personoplysninger fordi hvis vi kontrollerer de øvrige dele af efterretningstjenestens arbejde

er der ingen andre lande der vil samarbejde med vores efterretningstjeneste

jeg i alle de lande vi samarbejder med

godt ved folketingsudvalget der kan kontrollere efterretningstjenesterne

aflytninger og andre efterforskningsskridt

vi har godt styr på tingene

godt klar over at enhedslisten

også godt klar over at det måske ikke er enhedslisten vi skal regne med

herre peter skaarup har jo selv været med på studietur med retsudvalget og set at andre efterretningstjenester faktisk kan fungere

jeg er forvirret over at

i to andre lande jeg kunne godt tænke mig at spørge en gang til hvordan kan det være

skaarup mener at andre efterretningstjenester ikke vil samarbejde med

kontrolleret på samme niveau

tale om at der var et ret stort bureaukrati

var den vej vi skulle gå vi skulle gå en anden vej og det er så den vej vi er gået når jeg siger at enhedslisten

måske ikke har haft den helt store interesse i

man støtter antifascistisk aktion med penge det synes jeg er

det kun er politiet der skal håndhæve lov og orden og bruge de midler der skal til for

samme form for kontrol som man har i andre lande som vi samarbejder med

også når det fører til at man bliver medansvarlig for overtrædelse af international lov og overtrædelse af menneskerettigheder den mulighed skal man have og det skal

en efterretningsagent måske har været med til at hjælpe amerikanerne med henblik på at eliminere en hårdhændet terrorist der står bag mange terroraktioner ja så

vi har en interesse i at beskytte vores befolkning og beskytte vestlige lande mod terror også når det så fører med sig at vi eventuelt er med til at kunne eliminere den slags terrortrusler når det gælder politianmeldelser er det ikke noget jeg begiver mig ud i det må andre vurdere jeg hæfter mig bare ved og

givet støtte til antifascistisk aktion som jo står bag voldelige aktioner man vil ikke vige tilbage fra at bruge vold for at opnå sine politiske mål

det man karakteriserer terrorisme ved det er at man bruger vold

også når det fører til at man gør sig medansvarlig i overtrædelse af international lov og menneskerettigheder hvis det efter herre peter skaarups mening er nødvendigt er det ikke bare det herre peter skaarup mener at international lov og menneskerettigheder er noget man følger når det er bekvemt

nemlig ved at bekæmpe terrorgrupper

rundtomkring i verden enhedslisten har jo ikke på noget tidspunkt været med på at ville stoppe al qaeda netværket afgørende jeg husker

terroraktionerne mod new york og washington hvor verden stod sammen for at ville bekæmpe al qaeda netværket rense ud

i afghanistan hvad var enhedslistens svar dengang vi skulle tage stilling til om danmark skulle deltage i afghanistan sammen med usa og andre lande enhedslistens svar

så kunne vi nok løse problemet altså det viser bare

verdensfjernt enhedslisten bevæger sig på

om vores efterretningstjenesters virke

og derfor skal deres virke naturligvis også være reguleret ved lov

det har taget rigtig mange år fjorten

simpelt hen

det har taget lang tid derfor er de radikale glade for det brede kompromis som vi endelig er nået frem til mellem langt størstedelen af folketingets partier

som reguleringen af efterretningstjenesternes virke ikke kan svinge fra regering til regering sådanne emner kræver

mig enig med herre karsten lauritzen i at det ikke er fornuftigt når et stykke arbejde

aktuelt længere

og i øvrigt er der et tredje lovforslag på trapperne som omhandler forsvarets efterretningstjeneste

og det første lovforslag

nogle klare linjer vi indfører for

et proportionalitetsprincip der fastslår at

der skal holde opsyn med pets behandling af personoplysninger og indføre en indirekte indsigtsordning

øget indsigt i arbejdet hos efterretningstjenesterne

med civile agenter derudover bliver de inddraget i udpegningen af medlemmerne til tilsynet og sidst men ikke mindst bliver der mere åbenhed omkring deres

stat i staten eller at

en stat i staten men også for at sikre at borgernes tillid til efterretningstjenesten er

balance mellem effektivitet og retssikkerhed som skal findes

en stor dag uanset hvad man synes om den nye lov fordi

et lovgrundlag at udvikle videre

haft tidligere kun i forhold til

vi radikale er glade for det her brede kompromis som er landet med de to lovforslag

egentlig ikke et flertal for at man holder

at jeg som radikale venstres ordfører

at vi måske gerne havde set

i retning af lidt mere kontrol jeg har den holdning at man ikke må gøre et kompromis til sin holdning

gøre her fra fra talerstolen så det er jo rigtigt at hvis jeg jeg havde været justitsminister og jeg havde siddet med halvfems mandater i ryggen

kunnet bestemme over dem havde det nok set lidt anderledes ud

måske kan herre jeppe mikkelsen

beslutningsforslag og lignende når der er noget at

reguleringen af vores efterretningstjenester

tidspunkt men jeg håber da at det til enhver tid siddende folketing uanset om det så er fru pernille skipper og jeg der

at vi til tid og evighed har en god balance mellem at have en effektiv efterretningstjeneste der kan bekæmpe de trusler der nu engang er

til hvordan man kunne indrette

har noget at klandre vores efterretningstjenester for

sikker på at de gør deres arbejde efter bogen og de gør det endda rigtig godt det tror jeg alle de

der har været på dansk jord og som er blevet afværget af pet

godt om men vi synes at i et demokratisk samfund hvor vi giver flere midler og flere ressourcer til

må det også følges af en bedre kontrol

har ligget i vores beslutningsforslag handler

om at vi har ønsket os lovregulering det får vi nu for første gang mulighed for offentlige høringer er ikke en del af forslaget her styrkelse af kontroludvalget er sådan set med her og mange andre ting så jeg kan godt sige at da

wendler pedersen udvalgets betænkning allerførste gang

en stor del af vores ønsker allerede var imødekommet i

den betænkning rigtig mange af de ting som vi har foreslået var sådan set med

vi er selvfølgelig glade for at at der nu

lidt skuffet over at der er nogle der prøver at gøre det til en meget meget lille ting alene det synes jeg at vi

er jo en stor ting og vidner om at det her

er meget mere end det der foregår i dag men det er heller ikke nogen lille ting det tilsynet skal holde øje med er persondataoplysninger men i meget bred forstand det er jo en efterretningstjenestes arbejde i en nøddeskal at indsamle at bearbejde at registrere og videregive oplysninger det er sådan set det en efterretningstjeneste lever af og det bliver nu underlagt kontrol det er vi ret tilfredse med for første gang

også en klageadgang det er godt nok en indirekte indsigtsordning men det er dog en mulighed for

få kontrolleret om der bliver behandlet oplysninger om en selv i efterretningstjenesten en mulighed man ikke har haft tidligere der kommer også en styrkelse af kontroludvalget og det er sådan set fornuftigt på nogle punkter er vi endda gået videre end det

betænkningen lagde op til for eksempel var det vigtigt for sf at justitsministeren ikke

sad alene med den tunge byrde og det ansvar at udpege

på glimrende vis men fordi den debat vi for eksempel har haft om politiklagenævnene i de senere år

ramme på samme måde her og det synes jeg ville være rigtig ærgerligt det er godt at det nu bliver drøftet med kontroludvalget jeg synes at det havde været uværdigt for pet

en bedre kontrol skulle ødelægges af en sådan debat

det fjerner vi nu mistanken om

var det også en målsætning for sf at vi fik kigget på det det er sådan set også med i det her lovforslag idet kontroludvalgets muligheder for at have styr på den slags

vil sige til kritikerne ja man kunne måske godt have broderet mere på det her lovforslag man kunne måske godt have taget nogle andre indgangsvinkler nogle steder men det korte af det lange er at vi i sf er meget tilfredse med den her aftale vi synes faktisk at det er en historisk aftale at der kommer et forbedret tilsyn

en rigtig balance vi er nødt til at tage hensyn til at

vi har en effektiv efterretningstjeneste

at de episoder vi har haft på dansk jord vidner om at det er nødvendigt at de er foran at de kan det de skal men samtidig er vi også nødt til at tage hensyn til den enkelte borgers retssikkerhed den balance har vi fundet her og derfor

fru pernille skipper kommer på den idé at

men det er jo ikke sikkert at man kan lægge dem sammen og sige at der var flertal for

jeg synes vi har fået en god aftale jeg står ved den jeg bakker den fuldt ud op og jeg er sikker på at det

at efterretningstjenestens egen chef justitsministeren også

uafhængig nok det mener jeg at sf tidligere har udtalt det har

ved noget om hvordan man kan føre tilsyn med en efterretningstjeneste jeg tror det

nøjere afvejning for sf

ændre holdning det er ikke sådan at der ligger et eller andet spændende gemt

fru pernille skipper triumferende kan holde

også enhedslistens udgangspunkt når vi har diskussioner

hvor meget man skal kontrollere efterretningstjenesterne vi vil selvfølgelig beskytte vores demokrati og vores retsstat men vi vil ikke gå på kompromis med de grundlæggende tanker

terroristernes ærinde

dem som ønsker en øget kontrol med efterretningstjenesterne i det der er lagt op til i i de her lovforslag er

nogle der vil invitere hele befolkningen inden for på rundtur

hvor sølle et resultat man er kommet ud

at hvis man virkelig skal lede efter noget positivt i de lovforslag vi behandler lige nu

bliver vedtaget ved lov og ikke længere bliver fastsat administrativt via instrukser fra justitsministeriet og så slutter det sådan set

uafhængig kontrol vores efterretningstjenesters virke

tale om at man i grove træk nedskriver de gældende regler

bliver kontrolleret af det såkaldte wamberg udvalg nu gør man det bare på en lidt anden måde

virkelig har taget nogle skridt i retningen af en bedre retssikkerhed for borgerne alle de øvrige aspekter af

ganske almindelig strafferet overholdelse af folkeretten og internationale forpligtelser når man opererer i udlandet og om man reelt overholder reglerne for overvågning af danske borgere og aflytning af danske borgere

at kontrollere det og så en gang imellem

spørge om det stadig væk foregår som det skal og så kan de nikke og

der vil ikke

som fremover forsikrer danske borgere at reglerne bliver overholdt der vil ikke fremover

og det synes jeg er pinligt for et samfund som kalder sig demokratisk specielt

under en terrortrussel men som på en eller anden måde formår at få det til at gå hånd i hånd med en kontrol

det fungerer i andre lande

cirka halvtredstusind stykke om året af ganske almindelige borgere som gerne vil have et job i lufthavnen i politiets hr afdeling eller

mulighed for at se grundlaget for de vurderinger

stadig væk kan foretage alene borgernes retssikkerhed er ikke blevet styrket på det punkt det samme gælder når borgere søger om muligheden for

kan ligefrem sige at mennesker som i øvrigt opfylder reglerne for statsborgerskab skal pilles af de lovforslag som vi behandler herinde

kommer stadig væk ikke til at eksistere

sager hvor der i medierne er

finde ud af at overholde helt basale regler

sikkerhedsvurdering af socialdemokraternes egen gruppeformand herre sass larsen der har været en mystisk makulering af registreringer og sager om højtstående politikere der har været en sag med en en civil agent

ikke kunne finde ud af at overholde folkerettens regler jeg har hørt at

de sager vil stadig væk stå hen i det uvisse og for fremtiden hvis der bliver rejst mistanke på lignende områder

kontrollere det og bagefter uden at afsløre det hele forsikre os alle sammen om

reglerne blevet overholdt eller også er

ansvarlige blevet stillet til ansvar for det og det er mystisk det er mystisk fordi vi som borgere ikke har mulighed for at sikre os at reglerne bliver overholdt det er også mystisk

arbejde og jeg har svært ved at forstå hvordan de kan leve med det og hvordan chefen for efterretningstjenesterne vores justitsminister kan leve med at der bliver ved med at kunne blive sået mistillid

bagud i forhold til andre lande vi normalt sammenligner os med

komme med eksempler på hvor man kontrollerer mindre end

gør i danmark eller hvor det har skadet

der er ikke rigtig nogen der har kunnet svare på hvordan det kunne være at forhandlingerne om

lov startede med et flertal for at man skulle gå videre i kontrollen end man gør i det her lovforslag for eksempel i form af at det ikke var chefen for

der også var chef for det uafhængige kontroludvalg

for da forhandlingerne startede men det er på mystisk vis forsvundet i det hele taget står jeg tilbage med

i tvivl om at enhedslisten synes at det her lovforslag er langt langt fra

fra institut for menneskerettigheder advokatrådet og alle mulige andre dygtige kompetente mennesker som siger at det her kan gøres meget

hvis man vedtager det der ligger her i overensstemmelse med den aftale

med til at lave så bliver det bedre men det bliver ikke så

af fru pernille skippers synspunkt betyder det så

vil enhedslisten lægge sig op ad en

som det måske er fremgået tidligere i løbet af debatten

se at det nu vil være lovligt for eksempel at registrere ledelserne af lovlige politiske

lovlige politiske organisationer

sig et generelt billede og hvis de har behov for det til at forstå baggrunden for en politisk situation

går man væk fra et nødvendighedskriterium altså at

baggrund når det er nødvendigt for varetagelsen af pets

det antages at have betydning det vil sige at man må registrere meget mere om borgerne end man har gjort

så det er ikke udelukkende en forbedring jeg

om enhedslisten vil stemme gult eller stemme imod lovforslaget

fru pernille skipper sagde i sin ordførertale nemlig det her med at sikkerhedsgodkendelse statsborgerskab og så videre

hvor det ville være rigtig rigtig uhensigtsmæssigt hvis politiets efterretningstjeneste lovgivningsmæssigt

hvorfor man havde sagt nej til eksempelvis statsborgerskab eller sikkerhedsgodkendelse

efterretningstjeneste ved noget om en person der gør at man siger nej til sikkerhedsgodkendelse eller statsborgerskab og at det ville være rigtig rigtig problematisk for det danske samfund hvis man skulle fortælle den person

man sagde nej det ville jo betyde at man skulle dele den viden man havde om en farlig person

jeg

mig en situation hvor det er ok at vores efterretningstjeneste agerer

efterforsker og dommer i den samme sag og siger til et menneske ved du hvad

i en retssag over for en dommer og vi vil heller ikke fortælle dig hvorfor

må vende den om og spørge synes socialdemokraterne ikke at man

er uskyldig indtil det modsatte er bevist og at man skal dømmes for en domstol før man kan sanktioneres for kriminalitet uanset

i hvert fald en korrektion så vil jeg også godt sige at man

politiet men er sagen ikke

og militæret det står i principprogrammet jeg går ud fra

det kan vi da godt gøre en gang til hvis dansk folkeparti ikke kan finde ud af at stå på mål for hvorfor de har indgået den her aftale

synes at man skal opløse politiet det står sådan set heller ikke i vores principprogram og selv om

har vores hovedbestyrelse sådan set også slået det meget fast også i et nutidigt sprog

opløsning af politiet og militæret der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste alt for effektive allierede

er det nødvendigt at gennemføre en revolution i betydningen et gennemgribende systemskifte hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler den reelt

er det ikke det der står i enhedslistens partiprogram

en diskussion internt at tage

man kender til i dansk folkeparti derudover jo det

citeret ikke desto mindre der står ikke at enhedslisten ønsker at opløse politiet og jeg vil meget gerne

den udtalelse som vores hovedbestyrelse har vedtaget og hvor det står på et nutidigt sprog

dansk folkepartis medlem få

politi fordi det er kapitalismens forlængede arm det kan da ikke misforstås

griner og ryster på hovedet

en revision af partiets program og så videre

at forsvare retssamfundet

at vi sætter spørgsmålstegn ved ordførerens eget partis selvforståelse

principper da må være at man har

har vi også en vedtagelse om i vores parti

hele dansk folkepartis

folketingsgruppe hvis de ønsker det vi kan godt lave

og det foregår på demokratisk vis i vores parti det tager lang tid vi involverer alle vores medlemmer i sådan noget det er ikke noget vi sidder omkring et lille bord i en lukket kreds og beslutter for os selv

dansk folkepartis medlem ikke får en lejlighed til at stille mig spørgsmål om det her emne en gang til i den nærmeste fremtid før vi har fået revideret det principprogram

og bryde loven hvis ellers formålet

at retssamfundet og

og for ens eget partis politiske program

der hæver enhedslisten altid fanen for demokratiet og for retssamfundet og vi gør det igen og igen og igen jeg kan godt forstå at dansk folkeparti har behov for at tage enhedslistens principprogram under armen

sagt flere gange både fra talerstolen og i fjernsynet og så videre

ja vores principprogram er gammeldags formuleret nej vi vil ikke opløse politiet og ja det tager lang tid at revidere

via ministeriet sender det samlede lovforslag til politiets efterretningstjeneste og

hvorefter politiets efterretningstjeneste sender en indstilling til justitsministeren og hvis justitsministeren er enig

sender han den indstilling videre til indfødsretsudvalget og hvis indfødsretsudvalget er enig i det

i folketingssalen og så er det folketinget der jævnfør grundlovens § to og fyrre i sidste ende bestemmer

dermed er vi vel nået frem til den konklusion at det må have været en fejl at fru pernille skipper sagde at politiets efterretningstjeneste er både udøvende og dømmende

siger at de ikke mener at man bør få det alligevel og kan opleve at man så bliver pillet af lovforslaget som man i øvrigt har været på engang muligvis uden at få en begrundelse uden at få indsigt i hvorfor og uden at kunne klage noget som helst sted

at det føles sådan når man sidder der med afslaget

sagt i forhold til sikkerhedsgodkendelser at der var det også

der både var udøvende og dømmende myndighed det er heller ikke helt rigtigt det som der sker

en indstilling til statsministeren og så er det statsministeren der afgør om statsministeren ønsker at udpege en til at være minister eller ej

foretager ikke sikkerhedsgodkendelser af potentielle ministre de foretager sikkerhedsvurderinger og i den forbindelse har jeg ikke sagt at de var udøvende og dømmende myndighed det er selvfølgelig statsministerens

ministre men det vi har set i den forbindelse

lov til at få indblik i hvad der kan ligge til grund for

synes at der er tale om en problematisk

i partiprogrammet men realiteten er bare at den måde enhedslisten agerer på

prøv bare tænke på

et folketingsmedlem i øvrigt fra enhedslisten sagde

pågældende havde deltaget i da sagde pågældende til

det kommer an på sagen hvis der er mennesker der bliver uretfærdigt behandlet for eksempel asylansøgere kan det være nødvendigt at bryde loven enhedslisten har på deres landsmøde støttet

at de mener at vi skal slippe

vores efterretningstjenester fri i verden uden nogen som helst form for regler de skal overholde og at det er i orden at slå mennesker ihjel rundt omkring i verden uden at stille dem for en domstol så kan jeg godt forstå det men derudover

jeg opfordre dansk folkeparti til at diskutere

enhedslisten mener at vi beskytter demokratiet når vi bekæmper terrorisme det skal vi gøre men vi må aldrig gå på kompromis med vores eget demokrati

det vi har gjort i fortiden med at vi støttede antifascistisk aktion

for at opnå politiske mål har vi fortrudt

under en debat som den her hvor vi jo netop diskuterer pet som har til formål

gribe ind over for terrorisme over for

så ville vi jo være nået et rigtig flot skridt på vejen men det siger enhedslisten ikke det siger enhedslisten ikke

skaarup om han vil stille sig op på talerstolen og sige at han har fortrudt alle de gange

er ok fordi han ikke kan lide racismeparagraffen

jo have den diskussion jeg synes ærlig

skal komme tilbage til det det handler om det handler om

internt i enhedslisten er diskussion om hvad det egentlig er en retsstat er i den forbindelse

mener at man skal opløse politiet men jeg fornemmede

lidt at der var nogle i enhedslisten som havde den holdning

skipper føler at det harmonerer

man kunne gå ind og kontrollere

her har vi nået grænsen for hvad man kan tillade sig i en retsstat

i hvert fald fejl i den opslagsbog kan man jo så konstatere efter i dag det er ikke rigtigt at enhedslisten ønsker at opløse politiet det er heller ikke rigtigt at det kun er en holdning der er i vores folketingsgruppe det er noget vores meget magtfulde hovedbestyrelse har besluttet

noget de har besluttet det er noget de har skrevet ned meget meget klart og det er det der står i vores principprogram der står ikke

er efterretningstjenesternes virke og kontrollen

og en og tres og l en hundrede og to og tres

set helt afgørende at man har en effektiv og velfungerende efterretningstjeneste

hen nødt til at have i et moderne åbent demokrati som det danske hvor terroren efterhånden er blevet en langt mere reel trussel end truslen fra krig det er klart at det er i alles interesse at give

de bedst mulige betingelser for at manøvrere det er vi enige i i liberal

og vi anerkender at der hverken kan eller skal være total åbenhed om efterretningstjenesternes arbejde det skaber selvfølgelig en masse dilemmaer også

jeg tror også man kan sige når man ser det helt basalt at en efterretningstjeneste er et nødvendigt onde

det som det så handler om er at vi skal være forpligtet på at sikre en effektiv kontrol hvilket forslagene i dag jo faktisk også handler om

er fornuftige nok de gør måske bare ikke helt nok ved det grundlæggende problem at kontrollen med politiets efterretningstjeneste er for ringe

enestående mulighed nogle er endda gået så vidt at kalde det en historisk mulighed hvor udvandet

ikke og skaber en lovgivning der rent faktisk gør en forskel

formålet med de mange udvalgsture som folketinget løbende gennemfører og sendte ikke mindre end fem og tres folketingsmedlemmer af sted på i sidste uge for retsudvalgets vedkommende har vi for nylig været

og der er en bedre kontrol både i storbritannien og i norge end end der er i danmark også efter at vi har vedtaget de to lovforslag

tilknyttet de politiske partier eller udpeget af de politiske partier udvalget undersøger regelmæssigt forholdene i tjenesten og de behandler også både klager og kan igangsætte egne initiativer desuden er der en væsentlig grad af offentlighed omkring udvalgets arbejde

norge og storbritannien er eksempler til efterfølgelse

er ikke de eneste lande der fører en mere effektiv kontrol med efterretningstjenesterne end vi gør det i danmark vi har for ganske nylig set en rapport fra cepos der viser hvor grelt det

står til herhjemme i et internationalt perspektiv og som bekræfter at vi er blandt de lande i europa med den allerringeste kontrol af vore efterretningstjenester det mener vi i liberal alliance ikke at vi kan være tjent med og vi

uden problemer formår at kombinere en effektiv efterretningstjeneste med en effektiv

det også kunne lade sig gøre i danmark derfor er budskabet fra liberal alliance i dag som det har været igennem hele forløbet at vi ikke synes at lovforslagene her er ambitiøse nok vi sætter politiets efterretningstjenestes arbejde højt vi sætter pris på det og vil selvfølgelig strække os langt for at man til enhver tid har de fornødne ressourcer til at drive en effektiv og kompetent efterretningstjeneste men vi insisterer samtidig på at kontrollen med pet er lige så vigtig og bør have samme høje niveau

skulle være færdigt med sit arbejde og så kunne man blive færdige med arbejdet omkring en ny

det er rigtig godt vi tror fra konservativ side at det er meget betryggende både for vores efterretningstjenester

for befolkningen at vi har en egentlig lov hvori man klart og tydeligt kan se hvad efterretningstjenesternes opgaver

rigtig godt at det er lykkedes at få en egentlig lov og nu er det så oven i købet udmøntet i to lovforslag

ikke nogen hemmelighed at vores efterretningstjeneste er en hemmelig efterretningstjeneste

de fleste har forståelse for at det er nødvendigt

det bare en del af det almindelige politi og så ville man være meget meget meget hindret i at kunne udføre

egentlige arbejde nemlig at beskytte danmark og den danske befolkning

anslag mod statens sikkerhed

derfor har vi selvfølgelig en efterretningstjeneste som er hemmelig det arbejde de udfører er hemmeligt men der er selvfølgelig også indsigt

det offentlige system så foregår det ved de åbne domstole selv om vi har

der er blevet mere og mere åbenhed om vores efterretningstjenesters arbejde hvad er det de går og laver hvordan gør de det hvad er det for

årlige beretninger som bliver afgivet

efterretningstjenesterne og som også folketingets såkaldte kontroludvalg udgiver kan man også læse sig frem til at der bliver mere og mere åbenhed efterhånden som

har vurderet at der er informationer som

befolkningen uden at hindre efterretningstjenesten i

vi har en diskussion om vores efterretningstjeneste

er efterretningstjenestens opgave er at beskytte danmark og den danske befolkning det er deres opgave at forebygge og forhindre terrorisme og anden grov organiseret kriminalitet

instans som kan gøre det men der er også sket det igennem årene at efterhånden som truslen mod danmark er

styrke vores efterretningstjeneste de har både fået flere ressourcer og mere mandskab men politiets efterretningstjeneste har også fået flere beføjelser ikke mindst efter de meget stor terroraktioner der har været igennem historien ikke mindst inden for de sidste

derfor er det også naturligt at man ved behandlingen af lovforslagene her i dag ser på at når efterretningstjenesterne får øgede beføjelser får

også sørge for og det vil være helt naturligt at man styrker den indsigt i og den kontrol

og det er præcis det der bliver lagt op til

set fungeret ganske udmærket igennem årene men tiden og ikke mindst teknologien er løbet lidt fra den måde at kontrollere vores efterretningstjeneste på og derfor er det rigtigt at vi nu har et lovforslag

nyt tilsyn med nogle nye arbejdsopgaver

bare står ved døren og kontrollerer hvad der kommer ind af informationer

rent faktisk kan træde helt ind i hjertet af efterretningstjenesternes organisationer og kigge med

for nogle personer man har registreret og hvad er det for nogle personer man holder øje med tilsynet har nemlig ikke indsigt i de operationer som efterretningstjenesterne udfører og det er der en rigtig god grund til jeg har hørt at flere har efterlyst at

hvordan det skal være så vi har altså et tilsyn der holder øje med registreringerne og så har vi domstolskontrol med de operationer som efterretningstjenesten

i dag benytte lejligheden til at udtrykke en meget

til vores efterretningstjenester det er efterretningstjenester der hver eneste dag døgnet rundt året rundt udfører et fantastisk flot stykke arbejde

at beskytte danmark og den danske befolkning det demokrati vi har her og de frihedsrettigheder vi har her vi ved jo at der er nogle der i den grad ønsker at gøre skade på det som er imod demokratiet som er imod ytringsfriheden

der meget meget effektivt og sagligt beskytter både danmark og den danske befolkning det er vi tilfredse med og det er vi glade for og samlet set

er der i dag tale om to lovforslag som både sørger for at styrke

arbejde men uden at forhindre politiets efterretningstjeneste i

er deres egentlige opgave nemlig at beskytte os alle sammen derfor kan vi fra konservativ side støtte

og fra pladserne viser til fulde at

den kommende regulering af politiets efterretningstjeneste og også for det der kommer til at gælde for folketingets såkaldte kontroludvalg

udvalget vedrørende efterretningstjenesterne lovforslagene

politiske aftale som regeringen har indgået med et endog meget bredt flertal i folketinget

nemlig med partierne venstre konservative og dansk

med vores efterretningstjenester som jo altså både er politiets efterretningstjeneste

forsvarets efterretningstjeneste lovforslaget om politiets efterretningstjeneste er

baseret på lovudkastet i det såkaldte wendler pedersen udvalgs betænkning og det gennemfører som sagt en ny men også tidssvarende lovregulering af politiets efterretningstjenestes virksomhed

et særligt tilsynsorgan til styrkelse af kontrollen med politiets efterretningstjenestes behandling af oplysninger om såvel fysiske

juridiske personer

på efterretningsområdet der er kort og godt tale

om en historisk regulering det er nemlig første gang at der laves en særlig lovregulering for politiets efterretningstjenestes virksomhed

mener jeg og regeringen og forligspartierne selvfølgelig at vi har fundet en ansvarlig ordning

landets sikkerhed og vores alle sammens retssikkerhed går hånd i hånd det er afgørende at der i folketinget er brede flertal bag vores efterretningstjenester derfor

er jeg og regeringen selvsagt også meget tilfredse med at et endog meget stort flertal af folketingets mandater står bag forslagene om den kommende regulering af både politiets efterretningstjeneste og altså også folketingets såkaldte kontroludvalg med de bemærkninger

de mange indlæg der har været jeg ser selvfølgelig frem til den videre behandling her i folketinget

jeg naturligvis også står til rådighed for de spørgsmål der måtte være under

ordførere har brugt udtrykket at hvis det stod til

havde det set anderledes ud

formulering

man ikke har opnået en videre kontrol end

eksempelvis for så vidt angår angår udpegningen af medlemmerne af det tilsyn der bliver oprettet her er det justitsministerens opfattelse at alle partier

særlig det grundlag de virker på har et bredt fundament

danmark nu står over for en

både alvorlig og aktuel trussel den forandrer sig hele tiden og det grundlag hvorpå vores efterretningstjenester

bedst når det er bredt funderet det der er sket inde i forhandlingslokalet uden at afsløre for meget er at omkring fem og firs procent af folketingets mandater har fundet sammen om at lave en ny historisk regulering af både grundlaget for politiets efterretningstjenestes virke

man simpelt hen miste det værn mod terrorisme det ville være umuligt at gennemføre kan justitsministeren forklare mig og den måbende befolkning hvorfor andre vestlige landes efterretningstjenester kan fungere med en øget grad af kontrol

bredt et fundament som der her er tale om

er historisk det er godt fordi både politiets efterretningstjeneste og

trusler og et trusselsbillede som er alvorligt

at fundamentet er bredt

helt generelt skal passe på med at lave direkte sammenligninger

forholdene for efterretningstjenesterne i de lande som enhedslisten typisk har for vane at fremhæve

andre forhold kan være forskellige når der så henvises til den kronik som

politiken her i dag så er virkeligheden den at det der står er at der er fundet den rigtige balance mellem på den ene side det hensyn som vi alle sammen har nemlig at skærme os sikre vores lands sikkerhed

på den anden side også at respektere at vi selvfølgelig også skal have en regulering som er garant for vores alle sammens retssikkerhed den balance mener jeg er det centrale som fem og firs procent af folketingets mandater har bakket op om

jeg

nations fortsatte sikkerhed og på den anden side at når man har med oplysninger at gøre i en efterretningstjeneste ja så skal der også være retssikkerhedsmæssige

sige at enhedslisten ikke havde afklaret hvad de ville stemme jeg håber virkelig at

at der mellem de hensyn som skal være omkring efterretningstjenester er fundet den rette balance mellem hensynet til på den ene side sikkerhed

andre landes efterretningstjenester det er

som samtidig giver mulighederne for at vores efterretningstjeneste kan sikre at

håndtere det komplekse trusselsbillede som vores efterretningstjeneste står

altså fem og firs procent af folketingets mandater

som er med til at styrke retssikkerheden når det handler om eksempelvis behandlingen af

godkendelse af besætningsejerne registrering af transportører og supplerende krav til slagterierne det har siden to tusind og elleve været muligt at levere slagtesvin gruppevis forudsætningen er at besætningsejerne kan dokumentere at det enkelte svins sporbarhed og identitet er sikret men der er i dag ingen specifikke krav til hvordan besætningsejeren skal sikre sig dette samtidig er transportører af gruppevise leveringer af slagtesvin i dag ikke underlagt loven hvorfor det er op til besætningsejeren selv

transportørerne til at overholde kravene med dette forslag gøres kravene specifikke og transportører og slagterier underlægges

for gruppevis levering

at oplysninger der skal afgives forud for eksport af levende dyr

at foretage indberetning digitalt

i den sammenhæng for det tredje at veterinærsygeplejersker med flere undergives tilsyn og i den forbindelse forpligtes til efter anmodning fra tilsynsmyndigheden at

alle oplysninger som har betydning for tilsynet når disse bistår dyrlæger under udøvelse af dyrlægegerning er det naturligt at de på samme måde som dyrlæger

delelementer i lovforslaget lyder som noget vi godt kunne ende med at støtte vi har dog nogle spørgsmål vi skal have afklaret

udvalgsbehandlingen det fjerde delelement i dette lovforslag er at definitionen af egentligt erhvervsmæssigt husdyrhold ændres på baggrund af anbefalingerne fra arbejdsgruppen der blev nedsat i starten af to tusind og elleve og som det foreslås at fastsætte regler om uddannelseskrav i forbindelse med mindre

pålægges imidlertid i den forbindelse

at koste tre tusind fem hundrede kroner per person svarende til en million kroner for erhvervet

ikke umiddelbart støtte da det er at pålægge erhvervet nye byrder vi opfordrer ministeren til at fremlægge relevante forslag til modgående besparelser

pålagte økonomiske byrder kan blive neutraliseret vi ønsker disse forhold afklaret i forbindelse med udvalgsbehandlingen og venstre kan derfor først senere meddele om vi kan støtte lovforslaget i sin helhed i venstre finder vi det også problematisk

skal have bemyndigelse til at fastsætte regler om uddannelseskrav vi finder det rimeligt og hensigtsmæssigt at principielle og faktiske ændringer

uddannelseskrav skal fastlægges af folketinget efter behandling i

anmoder om at ministeren redegør for dette spørgsmål hvorefter vi i forbindelse med udvalgsbehandlingen af sagen vil tage stilling til et eventuelt ændringsforslag med henblik på at principielle og faktiske ændringer af uddannelseskrav skal behandles og vedtages

væk er med til at fastholde nogle fornuftige principper som er med til at sikre at dansk

er i høj høj kurs

at slagtesvin kan transporteres fra en svinebesætning i danmark til et slagteri i danmark

det er helt afgørende at sporbarheden

hvordan og hvorledes vores fødevarer

det er et fornuftigt princip man

man fastholder noget af det helt afgørende i fødevaresikkerheden uddannelseskravet synes vi er naturligt også

at man udstrækker det til en større gruppe som beskæftiger sig med hold af dyr dyrevelfærd er et vigtigt område for et samfund som i høj grad vil handle med og sikre sig indtægter fra

at overgå til obligatorisk digital kommunikation i forbindelse med indberetning

eksport af levende dyr sæd og

jo opdatering til moderne teknologi det synes vi er både klogt og

alle persongrupper der indgår i det

der er tale om en fornuftig pakke på området og skulle jeg give et enkelt svar til

venstres bekymringer om byrder

i lettelser i forhold til byrder så tror jeg

halv million kroner kommer hjem på en

at loven om hold af dyr ændres sådan at ministeren for fødevarer landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kursuskrav og ligeledes uddannelseskrav

dyresundhed hos de personer der er ansvarlige for hold af husdyr det lyder godt men vi ønsker ikke i dansk folkeparti at det er den til enhver tid siddende minister der kan fastsætte disse krav uden en debat i folketinget derudover foreslås det at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om gruppevis levering af slagtesvin herunder godkendelse af besætningens ejere og registrering af transportører og slagterier gruppevis levering

fra en svinebesætning i danmark til et slagteri i danmark uden øremærkning eller skinketatovering når svinene kan spores tilbage til samme oprindelsesbesætning og dette støtter vi i

det er ligeledes hensigten at den digitale indberetning og kommunikation gøres obligatorisk når indberetningssystemet er udviklet

en tilfredsstillende teknisk standard dette støtter vi i

kontroldanmark er også et indslag i dette forslag det indebærer at de personer der har en særlig adgang til at bistå dyrlæger undergives tilsyn og i denne forbindelse forpligtes til efter anmodning fra tilsynsmyndighederne at give alle oplysninger som har betydning

retvisende billede af de kontroller der foretages på bedrifterne

skeptiske vi har netop i

vedtaget et forlig på veterinærområdet hvor alle var enige om at den økonomiske ramme skulle holde hundrede procent vi brugte meget tid på at finde en økonomisk ramme som erhvervet kunne klare derfor kan vi ikke her nogle få måneder efter komme med nye byrder selv om det måske kan se ud som et relativt lille beløb dansk folkeparti ser frem til udvalgsarbejdet og vi håber på forståelse

allerede praksis i en undtagelsesbestemmelse men

giver lovforslaget mulighed for at fastsætte regler om kursuskrav for mindre besætninger som det er i dag er der ikke et egentligt krav om uddannelse til personer som har det daglige ansvar for pasning

svin kvæg får geder og fjerkræ

under den tidligere regering i lov om landbrugsejendomme en ny bestemmelse om at ministeren kan fastsætte uddannelseskrav i forbindelse med egentligt erhvervsmæssigt

er blevet anbefalet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra aarhus universitet den danske dyrlægeforening danske landbrugsskoler jordbrugets uddannelser landboungdom

få det gennemført i lovgivningen

jeg har også forstået at det med gruppevis levering af slagtesvin af slagtesvin er et ønske som

erhvervslivet deler dermed kan man sige at det er en fordel for

erhvervslivet men sådan set også for dyrevelfærd og i det hele taget for os alle sammen og så er der effektiviseringer

indberetningssystemet så alt i alt sund fornuft som vi selvfølgelig medvirker i der er nogle der har problematiseret at det bliver en bemyndigelse til ministeren med uddannelseskrav nu tror jeg

sige hvor mange ting man har lyst til at få behandlet i folketingssalen og så videre

et kursus på på tolv timer når man har med dyr at gøre er vel rimeligt hvis man sådan skulle

var det vel sådan at man burde have en samlet uddannelse det er jo det vi håber

faktisk har en en uddannelse der svarer til det

udtrykke en lille smule forståelse for venstres synspunkt

det her uddannelseskrav på den ene side

for hvem små udgifter kan være relativt store men på den anden side

et rimeligt hensyn til at man skal have noget kendskab til det dyr man går og passer for at sikre at dyrevelfærden er

jeg må sige at efter at have læst høringssvarene

godt kan pålægge erhvervet til fordel for dyrevelfærden uden at det får alvorligt negative konsekvenser

og det plejer sådan et bielement

nok fordi tallet er nul

også forståelse for det andet principielle synspunkt som

bemyndigelser man skal jo altid tænke over om man ville kunne leve med at den bemyndigelse blev udøvet af en minister man slet ikke havde tillid til og den risiko eksisterer jo i et

en venstremand der skulle blive fødevareminister igen

jeg nok turde overlade den her bemyndigelse også til ham eller hende

som stiller de samme krav eller nogle

krav til små virksomheder som til store virksomheder

som måske har taget udgangspunkt i at vi

at alle virksomheder er lidt på

og mindre bureaukrati uden at man løb nogen som helst risiko i forhold til fødevaresikkerhed sundhed og så videre

foran tv kameraerne og skælder ud

der tror jeg at alle

en egentlig hjemmel til og nogle regler

transportere slagtesvin fra sin svinebesætning til et slagteri

er sikre på at vi faktisk kan spore hvor kødet kommer fra så vil det jo i hvert

kernen i at have en fødevarekontrol som er etableret på den måde som vi har etableret den på

er styr på hvor tingene kommer fra jeg tror godt at vi

så jeg ser ikke nogen grund til at vi ikke også skulle kunne vedtage det alt i alt

er i denne sag at enhedslisten får svært ved at leve op til den indimellem lidt sure forpligtelse at udgøre et

for regeringen jeg skal dog for god ordens skyld sige at det jo ikke er nogen garanti for hvad vi kan finde på at sige og stemme til

af umærkede slagtesvin

skeptiske over for at give bemyndigelser til ministeren generelt derfor vil vi meget gerne i det kommende udvalgsarbejde kigge lidt nærmere på hvad det er for bemyndigelser der er

da vi i princippet synes at den slags ting skal ligge i folketingssalen vi synes

at stille uddannelses og kursuskrav til folk der holder mindre besætninger

vil være en administrativ lettelse som vi finder rigtig fornuftig men vi forventer at

systemet skal udvikles

undervejs i udvalgsbehandlingen der er dele af det

hundrede og syv og tres som vi synes er rigtig fornuftige men vi vil gerne have et bedre overblik over hvad det er for byrder der pålægges og hvad det

med alle her i salen i dag der har givet udtryk for at man skal være varsom med at give for vidtgående bemyndigelser men men jeg håber

får klarlagt hvad den bemyndigelse går ud på for

fornuftigt det foreslås også at man ved eksport af levende dyr og så videre gør

vil lave digitaliseringsinitiativer obligatorisk også det synes jeg som udgangspunkt lyder

fornuftigt jeg har bemærket i høringssvarene at blandt andet dtl har haft nogle konkrete eksempler på at der er noget der ikke rigtig fungerer i dag og derfor vil jeg i hvert fald meget gerne have at vi under udvalgsarbejdet går ind og ser på

er der spørgsmålet om om at skærpe uddannelseskravene til de personer der holder mindre besætninger og som mange ordførere

lyder det jo til at være være fornuftigt hvis det er noget der er til gavn for dyrevelfærden vi har dog

ligesom andre partier det problem at

problematisk at man nu pålægger erhvervet

vi har ikke helt overblik over hvor meget det er i kroner og øre og hvad det kommer til at betyde for hver enkelt besætning men det er noget af det

vi mener der skal ses på under udvalgsbehandlingen vores udgangspunkt er at

sammen med ministeren kan finde en en fornuftig

det at undergive det personale

der bistår dyrlægerne et tilsyn fremadrettet

at der stilles krav om en vis basisviden om dyrevelfærd og dyresundhed hos de personer der har det daglige ansvar for pasning af dyrene i mindre besætninger samtidig flytter vi en hjemmel der findes i forvejen vedrørende de større besætninger fra landbrugsloven til lov om hold af dyr og med den rapport som en arbejdsgruppe under fødevarestyrelsen har afgivet har vi herefter et rigtig godt fundament for at fastsætte de nærmere regler om uddannelseskrav i forhold til både større og mindre besætninger

lige minde om

på initiativ af den tidligere regering

bemyndigelse i tilknytning til den eksisterende ordning for gruppevis levering af slagtesvin vil betyde at der kan stilles specifikke krav til alle involverede parter i ordningen også til transportørerne på den måde pålægges alle parter alle parter i forbindelse med ordningen gruppevis levering af svin et ansvar for at opretholde det enkelte svins sporbarhed og identitet det vil vi jo ikke gå på kompromis med bemyndigelsen til at stille krav om at de oplysninger der skal afgives forud for eksport af levende dyr sæd

at al kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af to tusind og femten den digitale indberetning giver en administrativ lettelse for det offentlige som også kommer eksportørerne til gode i form af besparelser på gebyret for veterinærkontrol ved udførsel af dyr endelig vil lovforslagets bestemmelser om tilsyn med personer der yder dyrlæger bistand gøre det muligt at føre tilsyn med personer der har adgang til at bistå dyrlæger

man skal være meget opmærksom på hvad for nogle bemyndigelser man giver en minister

man skal ikke bare sjaske om sig med bemyndigelser til ministre

lægger man jo ansvaret over i et ministerium og væk fra folketinget men det er jo ikke helt tåbeligt

lillebitte regel og enhver lillebitte ændring der sker de her bemyndigelser der

om hvorvidt man skal have elleve timer i det ene

i lovhøring og på lovportalen og alt muligt andet så er folketinget naturligvis velkommen til

en praktisk grund til at man en gang imellem siger at

måske var bedre om en minister lige kunne justere

det kan gøres hurtigt og enkelt og behøver ikke

bemærkning om administrative byrder i det her lovforslag men

nu må vi lige tage os sammen jeg kan godt forstå at der er en byrdediskussion lige nu

en million kroner for et erhverv som modtager syv milliard kroner om året i landbrugsstøtte hold nu op lad os nu

er sikker på at hvis jeg beder nogle folk om at gennemgå

har lavet administrative lempelser for erhvervet der mindst svarer til

vi skal da gerne bruge en masse tid på at lave

nogle undersøgelser men jeg synes måske hellere at man skulle tage

en million kroner det tror jeg at selv landbrugserhvervet vil overleve

været foretaget i løbet af folketingsåret to tusind og tolv til to tusind og tretten det skyldes at der er behov for flere forskningsundersøgelser

at tilvejebringe den viden der skal ligge til grund for revisionen § tolv i lov om udendørs hold af svin siger at alle svin bortset fra pattegrise under fjorten dage altid skal have fri adgang til rent drikkevand formålet med revisionsbestemmelsen er at afdække svins behov for adgang til vand om natten i frostvejr der er allerede

et forskningsprojekt på området under

nationalt center for fødevarer og jordbrug ved aarhus universitet forskningsprojektet har imidlertid ikke givet tilstrækkeligt entydige konklusioner

for at kunne bruge forskningsprojektets resultater i revisionen er det hensigtsmæssigt at forlænge revisionsperioden venstre

i dansk folkeparti støtte samtidig vil vi i dansk

lige benytte lejligheden til at sige at vi ønsker at fremme udendørs hold af svin og vi ser gerne at der kommer en løsning som alle kan have glæde af vi ser frem til at

løsningsforslag så vi ikke i hvert eneste folketingsår skal udskyde

sig til hvilke behov andre aldersgrupper af svin har for at få vand om natten eller hvad det betyder for svin generelt hvis de ikke kan få vand om natten

at vi træffer politiske valg på et oplyst og gennemarbejdet grundlag derfor støtter vi ministeriets opfattelse af at det er en god idé at skyde revisionen med et år så der er tid til at de nævnte spørgsmål kan blive afklaret i et nyt forskningsprojekt

dca nationalt center for fødevarer og jordbrug skal stå for radikale venstre kan derfor støtte

på et spørgsmål hvor de faktisk ønskede at indføre nogle dyrevelfærdsmæssige foranstaltninger som vi andre var imod så det var på mange måder en lidt underlig situation baggrunden for at vi selvfølgelig støtter den her udsættelse igen

set tenderer i retning af at være enige med landbrug fødevarer der i deres høringssvar skriver om man ikke bare skulle se at finde en pragmatisk løsning på det er jo at vi har en klar interesse i at det er muligt attraktivt og så videre at have løstgående fritgående svin

vi selvfølgelig ikke vil indføre nogle ting der gør det vanskeligt eller umuligt sådan at

fjerner en produktionsform som dyrevelfærdsmæssigt er betydelig bedre end den fremherskende svineproduktionsform

jo helt med på at det kan være klogt at basere sig på videnskabelige fakta

jeg vil undlade at kritisere alle mulige for det her

jeg meget forstående over for hvis en prioritering af arbejdsindsatsen har ført til at det her ikke er blevet prioriteret som det første og det vigtigste ret mange steder

om ikke andet så fordi det bliver sværere og sværere at finde på noget fornuftigt indholdsmæssigt at sige til de her diskussioner det var mere spændende

jeg morede mig lidt over herre

clausens historiske tilbageblik der egentlig

der skete i to tusind og ni jeg vil egentlig godt gå tilbage til da det her blev en realitet og noget vi ønskede at

i to tusind og seks hvor jeg selv var justitsminister og faktisk

en interesse i at fremme udendørshold af svin og der var en udfordring

til adgang til rindende vand i

at have udendørshold af svin

den

man så får fundet en pragmatisk løsning på det men jeg synes måske at det er en lærestreg

selv når man kan glæde sig over at lave politiske flertal og drillerier handler det altså først og fremmest om at være pragmatiske og realistiske så vi ikke bruger folketingets tid på at skyde revisionen

det her lovforslag for det er tydeligt at høre at alle partier jo sådan set er positive vi

bare lidt svært ved at få nørklet tingene sammen

været ramt af vintre uden frost så man ikke lige kunne lave forskning på frostfrit vand

alle mulige andre ting nu prøver vi altså at få lavet en ordentlig undersøgelse så vi er sikre på at vi har forskernes ord for at tingene går rigtigt vi indretter den danske lovgivning så ordlyden passer fuldstændigt med det internationale så vi ikke begynder at få bøvl

har ganske rigtigt som de konservatives ordfører

givet forskerne lidt ekstra tid for en sikkerheds skyld

bare så nødig ville skulle stå her i folketingssalen og

vedtaget det her lovforslag og komme videre i vores liv og håbe på at det gør

skal forstås ved skambidning

skader fra hundebid skelnes mellem tilfælde

en anden hund der bliver bidt og tilfælde hvor et menneske bliver bidt og endelig at der fokuseres på hundeejernes ansvar for hundens adfærd

opførsel eventuelt ved fastsættelse af krav til hundeejere og sanktioner ved manglende

jeg tror det er vigtigt at sige at regeringen mener det er meget vigtigt

en rigtig balance mellem på den ene side

hunde som kæledyr som en del af familien

sikre vi er også nødt til at sikre at aggressive hunde ikke findes frit i vores land vi vil simpelt hen ikke finde os i aggressive hunde

med initiativer vedrørende lovgivning om hunde som kommer til at folde sig ud i løbet af det kommende år vi skal tage hensyn til borgernes sikkerhed og tryghed og jeg mener faktisk

det blev lovet allerede dengang at man skal lave evalueringen af hundeforbuddet det gør jeg den anden ting jeg gør er også at gå ind og kigge på spørgsmålet om

tegn på at folketinget nok dengang

det her med at man straks afliver hunde når de har skambidt for hvad er skambid det har der i hvert fald været meget diskussion om den regel vil jeg også kigge på jeg vil gerne have den evalueret og jeg vil gerne fremsætte forslag når evalueringen er overstået om en eventuel ændring jeg vil også sige at

de stramninger i hundeloven for tre år siden

en grund til det der var en række sager med bidske hunde og mennesker og især børn der var blevet bidt af hunde så man kan sige at forbuddet mod de her racer blev indført med en forventning om at antallet af farlige hunde

dyr af bestemte racer og så lavede man skambidsparagraffen som handlede om individuelle dyr uanset race som kunne vise sig at være aggressive

jeg tager skambid med ind i evalueringen det vi sige at vi kommer til at få lavet en saglig

hvordan vi finder den rigtige balance

oplysningselementer så vi sikrer at borgerne vælger den rigtige hund fra starten det er så surt at stå der

er rigtig mange ting vi kommer til at skulle drøfte men jeg synes at

er masser af positive ting i det her beslutningsforslag jeg synes bare gerne have lov til at gennemføre den saglige og faglige evaluering så vi har et ordentligt grundlag at træffe

et møde med en lang række interessenter

hundevenner facebookgrupper

civile hundeførerforeninger forskellige kennelklubber

dyrlæger og alverdens interessenter for at diskutere hvordan vi egentlig kunne lave sådan

ikke fordi der var enighed blandt alle de her interessenter

også med borgerne om hvordan vi gør det her så jeg tror at vi kan få skabt et rigtig godt grundlag for

ændre hundeloven justere den hvad vi nu måtte blive enige om når

spørgsmål men at en eventuel ændring af loven skal afvente at vi har gennemført

kan jeg ikke anbefale beslutningsforslaget men

sige at vi er vældig vældig positive over for elementerne men lad os tage evalueringen først og så får vi

at vi har en lov der for eksempel i forhold til

af sagkundskaben siges at være fuldstændig urimelig og at det hundeudvalg som den daværende regering

man da man så blev pålagt at komme med sit bedste bud på hvilken skulle forbyde hvis man nu skulle forbyde nogen så fandt på nogle

her har vi en hundelov som på nogle områder ekstremt dårligt fagligt begrundet og har nogle meget meget

måske alligevel haster

synes bare det er vigtigt at vi får gjort det sagligt og ordentligt

at vi kan få en drøftelse både med nogle af de garvede veteraner udi hundeloven

kan få et endnu mere sagligt grundlag end man måske traf beslutningen på

til at hun er opmærksom på at der er rigtig rigtig mange mennesker

rigtig skidt med den her lov men jeg er jo enig med fødevareministeren i at der også er nogle mennesker som faktisk har et andet problem nemlig det at de er nervøse for at blive forulempet af hunde og det skal vi selvfølgelig sikre os imod

set enig med fødevareministeren i at det her skal gøres ordentligt og grundigt så vi får en lov der er langtidsholdbar også fordi

diskutere hundelov flere gange i min folketingstid end den her ene gang men

i danmark i dag som rent faktisk er bekymret

risikerer at blive aflivet på grund af en eller anden uforudset hændelse det er en reel bekymring blandt danskere det burde ikke være sådan men det er

at vi nu bare fjerner alle reglerne og så kan der bare komme kamphunde væltende ind over grænserne

fire elementer for det første foreslås det

ophæves for det andet foreslås det at det præciseres hvad der forstås ved skambidning for det tredje foreslås det at der skelnes mellem om det er mennesker eller en anden hund der bliver udsat for bid for det fjerde foreslås det at der stilles krav til hundeejere og gives mulighed for sanktioner hvis disse ikke er i stand til at styre deres hund

tvivl om at der er nogle problemstillinger med hensyn til skambidning sådan som loven er i dag det er helt urimeligt at uskyldige hunde skal aflives samtidig skal man have mulighed for at gribe ind

foretage aflivning i de sager hvor det er påkrævet og nødvendigt men det skal ikke være en afgørelse der bare er baseret på om der er foretaget en syning eller ej de enkelte sager skal vurderes konkret og individuelt disse overvejelser samt de praktiske erfaringer på området bliver der mulighed for at medtage i den evaluering der nu er igangsat som planlagt den skal give bedre muligheder for at inddrage faglig viden og foretage skøn i sagerne ved afgørelse af skambid med mere med hensyn til hundeejere er det vigtigt at præcisere at det er hundeejerens ansvar at have styr på sin hund vi mener at det er bedst at tage stilling til disse problemstillinger på baggrund af den evaluering af hundeloven som bliver foretaget i løbet af to tusind og tretten

og så må vi forvente at vi bliver indkaldt til drøftelser med henblik på en revidering af hundeloven derefter

til at nå frem til konklusionen nemlig ved at starte med at rose ministeren jeg synes faktisk at ministeren har udvist rettidig omhu i forhold til det her spørgsmål i forhold til hvor mange mennesker

der rent faktisk er optaget af det ministeren har klart givet udtryk for forståelse for de problemstillinger der er rejst i forbindelse med den debat der er foregået og stadig pågår ministeren har yderligere inddraget et bredere perspektiv end alene bestemmelsen om forbud mod visse hunderacer med baggrund i en vurdering af deres farlighed for andre dyr og ikke mindst for mennesker udformningen af bestemmelsen om hvordan vi samfundsmæssigt håndterer hunde der skambider

den opererer med absolutte bestemmelser der ikke kan underkastes et skøn det er godt at ministeren har taget det med i den evaluering som skal påbegyndes det er også godt at ministeren er gået i gang med opgaven og har haft møde med væsentlige interessenter i problematikken

er vores tilgang til evalueringen at vi skal finde nye og bedre løsninger og at det er en berigelse for rigtig mange mennesker og familier at kunne holde hund det skal vi have på plads i vores samfund til gengæld skal vi sikre at det sker på en måde så alle borgere alle borgere kan føle sig trygge ved de hunde vore medmennesker omgiver sig med i dette spændingsfelt er det at vi skal lande en løsning og vi medvirker gerne egentlige løsninger vil vi ikke pege på i dag men vi medvirker som sagt gerne til at finde sådanne sammen med de øvrige partier

er det vel sådan billedligt talt udtryk for at enhedslisten står sådan som vi andre ved startsnoren til et hundrede meterløb

lave en lille tyvstart på det det bliver der fløjtet om på så vi støtter ikke beslutningsforslaget men vi er helt indstillet på at vi i et fælles løb kan finde et bredt funderet grundlag for at lave en bedre beslutning om den hundelov som optager rigtig mange mennesker

så afslutningsvis have lov til at tilføje

en vis indflydelse på turisters lyst til at gæste danmark vi noterer med tilfredshed at ministeren er i færd med at overveje hvordan vi kan skabe ro om at danmark

problematisk men vi medvirker gerne til at finde en løsning efter den tidsplan som ministeren har

i hvert fald bevirket at regeringen har sat

evaluering af hundeloven som hele tiden har været planlagt

det har vist sig at der er nogle områder

stærkt trænger til at blive kigget efter

hele taget folks kæledyr er jo et utrolig følsomt

mange betragter jo deres hunde som et familiemedlem derfor synes jeg også det er utrolig vigtigt at vi får behandlet en kommende revision af hundeloven godt grundigt og seriøst så vi sikrer at

justeringer og her tænker jeg specielt på definitionen af skambidning som er for firkantet jeg kan også høre på de ordførere der har været oppe før mig

altså rammer forkert på mange

ting der kan forbedres vi har set mange uheldige sager i pressen

forskellige eksempler og det er

problemstillinger der er og hvor der kan sættes

gælder det jo selvfølgelig om at finde en god balance for

ikke har skambidt og som ikke er farlige for andre

hunde der virkelig har skambidt og er voldsomt aggressive stadig væk aflives men definitionen

for firkantet det gælder også om at finde en balance hvor vi beskytter de dyr

udsat for at blive bidt men samtidig også sikrer at hundeejerne har en retssikkerhed i forhold til at hunde ikke bliver aflivet uden grund der er en række andre pinde i i beslutningsforslaget blandt andet

og i det udkast som vi så senere vil komme til at drøfte politisk her i folketinget

de ejere som ikke kan finde ud af at have hund for

en hund som bliver voldsomt aggressiv eller

til de ejere der ikke kan finde ud af det som sagt synes jeg det er supergodt at ministeren har sagt at vi nu får en god og grundig evaluering af hundeloven det synes jeg er rigtig fint og vi ser meget frem til at få den politiske drøftelse som

vigtigt at vi kigger på hundeloven på et fagligt og sagligt

i to tusind og ni rasede en heftig debat om farlige og skræmmende hunde

der dengang kørte en kampagne for

hænge hundeloven ud

at et flertal i det udvalg der dengang sad og kiggede på det her ikke anbefalede et forbud

venstre mener vi derfor at det giver god mening at kigge på om snittet ligger det rigtige sted det er vigtigt for os at det skal være en saglig og faglig vurdering og netop derfor

det en del af den evaluering af hundeloven som lige nu er i gang det samme gælder skambidningsparagraffen vi har taget initiativ til at undersøge om der kan findes et bedre baggrundsmateriale til at definere en bedre skambidsparagraf

man kan være lidt utålmodig når man sidder i opposition men jeg synes nu

givet meget godt ud at vi undersøger tingene

hertil kommer at vi i radikale venstre ikke umiddelbart er vilde med ideen om et hundekørekort men vi vil gerne være

til at overveje hvordan vi kan styrke rådgivning og oplysning men som med resten af hundeloven skal der være proportioner i det og vi skal gøre det der virker så vi er

det vil være skørt at snigløbe den evaluering der allerede

radikale venstre ikke støtte forslaget men sige til enhedslisten at vi allerede er i fuld gang med at kigge

der nu findes en skolelærer i danmark

fordi man uretmæssigt skyder

være meget hensigtsmæssigt at gå nogle år tilbage

en offentlig debat som på en eller anden måde var fuldstændig lige så enøjet den anden vej

det er jo også et lærestykke for os herinde et lille et på sin vis

dårlige definitioner og så videre så vi kom for langt

debatten her indtil nu har været rigtig god i den forstand at alle jo faktisk

i folketinget det tror

beslutningsforslaget hjælper med til det samtidig med at ministeren

de bestemmelser vi har om at man bare har lov til at skyde

en hund hvis den løber ind på på

også en urimelighed altså så vi får lavet noget fornuftigt på det her punkt

ligesom andre ordførere har sagt

hvor vi selvfølgelig ikke vil have hunde i det her land som skambider børn

og så vil vi samtidig

skudt fordi vi har fået en lidt for rigid

herinde i folketinget er jo sådan set

beslutningsforslag her fuldstændig i forlængelse af liberal alliances syn på forbud mod bestemte hunderacer dokumentationen har nemlig fra start manglet effekten er udeblevet og forbuddet har snarere ramt racer med et imageproblem end med et reelt iboende aggressivitetsproblem det her forbud

som rigtig meget andet dårlig lovgivning vokset ud af enkeltsager der er vokset i medierne uden omtanke for hverken proportioner eller rimelighed

og halvtredstusind hunde og der anmeldes cirka fem tusind sager om bid om året

fleste af de her sager er væsentlig mildere end de meget voldsomme historier som rammer medierne og at man

kunne begrunde et forbud mod tilfældige hunderacer er fuldstændig ubegribeligt

hvor man med lignende lovgivning ikke har begrænset bidskaderne eller gjort befolkningen mere tryg

det har tydeligvis været båret af en populistisk dagsorden i den foregående regering hvor man foregav at løse problemet

forbyde racer der tilsammen faktisk kun står for cirka seks procent af skaderne hele den dagsorden som førte til ændringer i hundeloven var blind over for det simple faktum at det ikke er hunderacerne er et problem men at der derimod er nogle ejere som ikke opdrætter og behandler deres hunde ordentligt der kan derfor være fornuft i at overveje sanktioner mod ejere der overtræder hundeloven eller kræve certificering for håndteringen af større hunderacer men i stedet valgte man altså en lovgivning baseret på enkeltsager der ikke løser problemet

samtidig træder på de mennesker der har en forkærlighed for bestemte racer og som har

det har været en proces som vi hele tiden har været modstandere af vi synes heller ikke det er rimeligt at man nu skal udskyde

vedtagelsen af det her beslutningsforslag med henvisning til at der skal foregå en større samlet evaluering hvor mange hunde skal lade livet i den mellemliggende periode det synes vi ikke er rimeligt over for hverken hundeejere eller hunde det her har været en proces som vi hele tiden har været modstandere af og vi støtter derfor

er lidt optaget af at turistorganisationer meddeler at der faktisk er turister der siger nej tak til at tage til danmark og afbestiller bestilte ophold hos sommerhusudlejere på grund af at vi har en fuldstændig

som turist med hund

at udtrykke jeg vil egentlig gerne have at fru bock også udtrykker at liberal alliance også

kommunikationen på det her område det synes vi faktisk gives ordentlig tid til og

dag som i øvrigt ellers er udmærket det handler jo lidt om at vi alle sammen gerne vil i gang men der skal også gøres det fornødne forarbejde det går jeg ud fra at fru bock også

farlige hunde har været en diskussion der har været meget vanskelig

partier der i hvert fald i den tid hvor jeg havde ansvaret for dyrevelfærden som justitsminister har siddet her i folketingssalen og krævet

mod farlige kamphunde

erkendt at det er rigtig rigtig rigtig svært at lave en eller anden form for liste over hvilke hunde der er specielt farlige

en helt almindelig fredelig familiehund kan også være farlig

er i dag jeg vil gerne sige her at

meget op om de synspunkter som ministeren er kommet med i dag vi synes at tiden er kommet

en revision af loven jeg synes

lyder fornuftige og nogle af dem er faktisk en imødekommelse af noget af det enhedslisten her

se på definitionen af skambidning

jeg synes er en af de fornuftige dele af enhedslistens beslutningsforslag men jeg synes måske også at det er

følelsesmæssige debat om farlige hunde

nogle ting der rent faktisk fungerer

noget der tyder på at der ikke er så mange sager om skambidning af børn og

og den her form for eftertanke

til at man har her i salen for jeg ved jo udmærket godt

jeg godt se den politiker politiker der går ud og siger nej jeg synes at der skal være meget lempeligere regler der er flere hunde der skal

og tage ansvar det var lidt det herre steen gade var inde på i sin ordførertale

at man falder lidt tilbage om man så må sige i den gamle trummerum igen

faktisk gik ind for en mindre stramning men

går højt og de går især højt hvis der er nogle der mister livet eller bliver alvorligt maltrakteret men jeg tror det fornuftige her

at se på om man måske kan lempe på nogle af de områder hvor

tror jeg vi gør hinanden en tjeneste og jeg tror sådan set

umage med at læse de papirer og dokumenter der var i sagen for at finde ud af hvad

at selvfølgelig gør man sig i den her

sager en overvejelse om hvordan man skal håndtere det hvis der lige pludselig sker et eller andet som man så kan blive hængt ud for at

en slags ansvarlig for selvfølgelig var der også folk i

der spurgte om det nu også var en god idé at have en så høj profil på det her hundelovforslag da det blev vedtaget hvis der nu var sket et eller andet så

på forsiden af ekstra bladet som skyldig i en eller anden alvorlig ting det er jeg med på og derfor synes

at det er rigtig vigtigt at vi prøver at håndtere også de sager som er meget følelsesmæssige vi forsøger at behandle dem sagligt og fornuftigt

man kan stille sig selv spørgsmålet var der overhovedet

nogle udfordringer som den pressekampagne der kørte

have været nogle problemer og nogle udfordringer for jeg stillede faktisk i de foregående år helt tilbage fra to tusind og fem og nogle år frem gentagne gange spørgsmål til skiftende ministre

mange grunde til at svaret hver gang var at det havde man styr på og derfor skete der så ikke noget før der kom vældig stor

oppisket

på en måde godt være lidt ked af at vi tilsyneladende ikke kan få flertal for at vedtage det her og nu og det er jo fordi jeg synes at nogle af tingene

at sige til et hundeudvalg nedsat af regeringen selv at man ikke vil høre på at de kommer og siger at det med forbud mod

racer er en dårlig idé men at de skal

og derfor synes jeg sådan set at det forbud burde man være i stand til at ophæve hurtigt

er kommet noget frem efterfølgende som på nogen måde sandsynliggør at det er rigtigt og fornuftigt det andet

synes at man i grunden burde kunne ændre hurtigt er spørgsmålet

hvis man går tilbage og kigger i

det vel bare afgørende sige at man skal sikre sig at en aflivningsparagraf kun rammer de hunde

på en måde som gør at der er en sandsynlighed for at de faktisk har tænkt sig at gentage det med at skambide det er

at man skal inddrage noget sagkundskab og måske have nogle mere præcise definitioner af det de to ting synes jeg i

burde være forholdsvis enkelt at ændre på der synes jeg ikke

for for evalueringer og undersøgelser der hvor jeg selv er lidt usikker og jeg derfor også godt kan anerkende at der er brug for

udfolde arbejdet seriøst er jo med

skriver i beslutningsforslaget at vi vil fokusere mere på hundeejernes ansvar og på hvilke sanktioner de kan få

ikke noget entydigt svar på jeg har fået rigtig rigtig mange gode forslag til hvordan man kunne gribe det an af de organisationer der er på området

for nu at sige det som det er en klar modsætning mellem på den ene side et ønske om

at mennesker som bruger hunde forkert bruger hunde som et angrebsvåben

forhindres i at have hunde og bruge hunde på den måde på den anden side skal man jo ikke gøre det at få en hund til noget som kræver et meget mere omfattende godkendelses og eksamenssystem end det for eksempel kræver at få lov til at få et barn eller

vi ikke har ønsket os så den del af det er jeg sådan set meget indstillet på at vi får

klart flertal i måske alle partier i folketinget

er god nok og problemet er jo at konsekvensen af at vi har den lovgivning er

noget som man ikke rigtig kan gøre om man kan vel ikke engang rigtig give de mennesker som bliver ramt af det

jo interesseret mig lidt for mulighederne for at man kunne kunne

lidt mere sagligt velfunderet så man i hvert fald i forhold til skambidsområdet undgik aflivning af hunde der ikke burde aflives

forstået på ministeren at lovgivningen er klar og præcis og intet kan fraviges og intet kan ændres men

noget skriftligt svar endnu så det vil jeg selvfølgelig afvente jeg tror nok

jeg hellere vil bruge den metode at jeg forsøger i udvalgsarbejdet at lægge et mildt men konsekvent pres både på ministeren og de andre partier for at sikre at vi holder et rimeligt tempo i i processen

overvejer endnu en gang seriøst om der findes nogen som helst muligheder for

praksis der måske er lidt anderledes end den man har i dag jeg har forstået at der faktisk er forskellig praksis i forskellige politikredse

best practice og den slags ting på det her område det kunne også være at det var nødvendigt

indgå i arbejdet og indstillet på at vi kan

så må sige give ministeren opbakning

vejledning og hjælp i det videre arbejde med for eksempel

at antyde hvor vi gerne vil bevæge os hen

så kan få et hurtigt lovarbejde sådan at vi på et rimeligt tidspunkt i løbet af næste folketingssamling kan få vedtaget en ændret hundelov

tilbøjelig til også at acceptere den proces selv om det selvfølgelig

folk der kommer udefra kan opfattes som langsomt og lidt sådan

ville ministeren jo bare meddele at hun i næste samling ville komme med et lovforslag

jeg sagtens jeg kunne holde lange taler om hvor forkasteligt

det her arbejde og så får vi en ændring af hundeloven forhåbentlig i en fornuftig og god retning

det her beslutningsforslag har nogen betydning jeg ved jo ikke om det er

har gjort at tingene nok er gået lidt hurtigere end det ellers var planlagt eller

det får vi jo aldrig helt opklaret det vi bare kan sige er at nu får vi i hvert fald en behandling

er det meget meget sandsynligt at vi i løbet

eller i hvert fald nogle af de ændringer enhedslisten har stillet forslag om og det må jeg vel erklære mig tilfreds med

så er en fornuftig udgang

jeg håber så bare at vi i fremtiden når vi træffer meget vidtgående beslutninger som har indgribende karakter i forhold til andre menneskers liv

lytte også til saglige råd

de andre der er nogle skurke der skal nok være enkelte der mener at jeg indimellem også er forfaldet til lettere populistiske anstrøg

men men i hvert fald i den her sag synes jeg at sagligheden taler for de forslag vi har stillet jeg ser frem til

jeg synes det er vigtigt at starte med at sige at vi i regeringen har stor fokus på at skabe nogle gode vilkår for danske virksomheder så virksomhederne kan være med til at skabe vækst og eksport og ikke mindst arbejdspladser så vi kan få nogle gode penge i kassen herhjemme og skabe et ordentligt velfærdssamfund

fremlagt vækstplan dk som skal igangsætte initiativer for femten milliard

vi vil gerne skabe vækst og beskæftigelse i danske virksomheder

jeg gerne sige at der er udfordringer jeg er enig i

der er udfordringer forbundet med at etablere sig som selvstændig fisker det er dyrt at købe et fartøj det er dyrt at købe kvoter og det er svært at låne penge til en fornuftig rente

det er har fremsat dette beslutningsforslag

gerne sige at det stadig væk er regeringens klare opfattelse at en ny garantiordning for yngre fiskere ikke er vejen frem

altså en ordning der giver garanti for lån med et maksimumloft den skal være selvfinansierende og skal tage udgangspunkt i modellen beskrevet i forslaget om en yngre jordbruger ordning

for yngre jordbrugere som man prøver at lave en parallel til

er der altså nogle svagheder som jeg gerne vil komme ind på for det første vil de udfordringer som

vi kan ikke garantere

rapporten at en yngre jordbruger ordning kan fungere fuldstændig selvfinansierende fordi der er perioder med store rentestigninger og deraf følgende konkurser det vil medføre meget høje præmier

til fordel for alle andre og så er der ikke nogen alternativer for de mest sårbare de vil komme til at betale for tabene

yngre fiskere er jo ikke en større gruppe end yngre jordbrugere for det andet

man også sige at en ny selvfinansierende garantiordning vil medføre det må vi forvente at den gør at priserne på kvoteandele vil stige

en forventning om at efterspørgslen på kvoteandele vil stige betyder at der sker en kapitalisering af priserne og højere kvotepriser medfører højere omkostninger for samtlige fiskere samlet set er det altså regeringens vurdering at den foreslåede ordning ikke er hensigtsmæssig for fiskerierhvervet men det ændrer ikke ved at vi anerkender at det er vanskeligt for yngre fiskere vi

initiativer for yngre nyetablerede fiskere så de kan få en

der er mulighed for at yngre fiskere kan benytte sig

nogle ganske særlige vilkår hvor fiskere der får deres fartøjer godkendt til ordningen gratis kan få tildelt kvoteandele for konsumfisk eller

industrifisk i otte år

trappet ned efter fire år men det er det der er grundlaget

kan komme ind og få kvoter vi har også man lærer en

holder jeg rigtig meget af det her ord generationsskiftesild generationsskiftesild det er yngre fiskere som kan benytte sig af den ordning

i op til tre år gratis kan få stillet en årsmængde sild til rådighed

derudover har man altså også mulighed for

få tilskud under fiskeriudviklingsprogrammet

har mulighed for at anvende flere af de finansieringsmuligheder der ligger i vækstfonden og i eksportkreditfonden på lige fod med andre virksomheder

de omtalte grunde ikke støtte det foreliggende beslutningsforslag vi anerkender i regeringen at der er udfordringer for fiskerierhvervet og vi forsøger på bedste vis at understøtte erhvervet med de redskaber og virkemidler

er til rådighed men det skal altså ske på en ansvarlig og økonomisk bæredygtig måde

alt for dyrt og alt alt for risikobetinget

i fællesskab kan finde en forståelse for bæredygtige og også økonomisk bæredygtige løsninger på fiskerierhvervets udfordringer det vil vi gerne drøfte i forbindelse med

fra regeringen på fiskeriområdet

er jo en gratis omgang det er ikke noget

være provenuneutralt

succeskriteriet for ministeren er at jo billigere kvoter jo bedre

stiger kvoterne og så er det uheldigt

forstå hvorfor ministeren ikke vil være med til

det her lovforslag sådan at

ikke detaljer der er jo en grund til at vi ikke fremsatte det her forslag for yngre jordbrugere og det er sådan set langt hen ad vejen de samme grunde vi har til ikke at mene at det

virker for yngre fiskere til gengæld vil vi meget gerne komme med en udstrakt hånd til folketingets partier og tage en drøftelse af hvordan vi

når ministeren siger at det ikke hænger sammen økonomisk så virker det som om

være ministeren vil redegøre for hvad det er hun bygger sin viden på når hun siger at

ikke er økonomisk ud over at

det havde vi jo gjort det for lang tid siden

undersøgelse af de tre scenarier de tre muligheder for at lave en ordning er saglig og ordentlig og ligger til grund også for

beslutningsforslag

det ikke kan være en selvfinansierende ordning det er vurderingen det kan simpelt hen

at man ikke tror på at det vil kunne give tilstrækkeligt med

ministeren sagde jo i afslutningen af sin tale at ministeren var indstillet på under udvalgsbehandlingen at drøfte om der måske

en løsning der tilgodeså yngre fiskere

til ministeren om man måske kunne se på

og vi heller ikke tror det virker hos fiskerne synes jeg

meget mere rundt i det det ændrer jo ikke ved at jeg meget gerne vil tage imod den invitation til dialog som jeg hører kommer fra det konservative folkeparti

nogle områder hvor man er rigtig bekymrede for om fiskerne forsvinder fordi der

nogen ordninger som ikke hænger sammen men jeg vil meget gerne tage en drøftelse

jeg er stærkt optaget af at også yngre fiskere skal kunne se en fremtid i fiskerierhvervet

bedre fiskebestande så ville det jo sådan set også være rigtig rigtig praktisk at der var nogle fiskere

som vi nu sørger for kommer tilbage i havene

kontakt med fiskere og får rigtig mange mails fra fiskere og jeg mindes ikke at have modtaget et forslag om sådan noget som det der

altså det ikke et ønske fra fiskerne

en ordning som

nedlagde fiskeribanken her var jo nogle muligheder for at skaffe den finansiering som venstres ordfører talte om det er jo helt utroligt at man kan komme med sådan et forslag og være så historieløs og jeg gad vide om

venstres gruppe har været oppe i hængekøjen

det er jo helt klart at den tidligere fødevareminister herre henrik høegh afviste nøjagtig det samme forslag som man nu kommer med her så det er vel ret interessant at få at vide hvad det er

er sket jeg synes også det er værd at notere sig

der er i havene betragter vi i socialdemokratiet og jeg har altid gjort det sådan at det er samfundets ressourcer

de kvoter blev opgjort til ni milliard

jeg kender ingen andre erhverv der har fået så meget på en gang med

de ældre fiskere kunne så gå ud af erhvervet

at man kunne lave en toldningsordning således at man

man haft en selvfinansierende ordning der var finansieret af dem der havde fået fiskene dengang

sket en voldsom kapitalisering i i dansk fiskeri syv fartøjer fisker fem og tyve procent af hele danmarks kvote og det siger sig selv at de

ikke nok med bare

fiskekutteren som man gjorde i gamle dage

har for at finde

det har fiskeriforeningen skrevet om og det er de ting der ligger blandt andet ovre i vækstministeriet og finansministeriet og der ligger også noget

set efter om der findes ordninger og så skal vi huske på at meget af det her jo også er regelreguleret via eu fordi vi har fælles farvand med de andre så vi kigger meget mere målrettet på hvordan vi kan hjælpe fiskerne til gavn for dem

derfor tror jeg at vi bedre kan hjælpe fiskerne ved at kigge målrettet på de ting de selv kommer med i stedet for at forsøge på at lave stemmefiskeri som

diskussion der var før hvor herre bjarne laustsen talte om

hundesvømning men der er intet konkret

intet konkret

var langt mere konstruktive toner fra ministeren

at se på at hvis ikke det er den her ordning

køre om det så er en anden ordning der kan være med til at hjælpe nogle af de yngre fiskere ind

hvis vi lægger det politiske drilleri til side hvad vil socialdemokratiet konkret foreslå for at hjælpe

det viser sig at det ikke kan lade sig gøre fordi der simpelt

få fiskere til at kunne lave sådan en selvfinansierende ordning så giver det jo ingen mening derfor kan det da godt være at

jeg har været for humoristisk i forhold til at afvise det forslag der ligger her

og fiskeriminister herre henrik høegh afviste nøjagtig sådan en tanke så jeg synes ikke jeg gør mig morsom eller noget som helst andet for jeg jeg føler med de fiskere som har svært ved at komme ind på baggrund af at man har lavet et system

samlet kan gøre nogle ting det der er problemet her er jo at

ikke kan laves et kreditforeningslån for en fisker der skal man ned hvert eneste år og have gjort op om banken tror på at man kan køre videre

fru lene espersen selv var med til at afskaffe fiskeribanken og de muligheder vi havde

at gå ind og hjælpe med nogle ting det eksisterer ikke mere fordi man har nedlagt den og lavet et helt andet system og derfor skylder ikke mindst det konservative folkeparti da også et svar på hvordan man så når man har afskaffet de muligheder

ordføreren er ved at tilbagerulle de kvoter som er blevet

bakkede op om den geniale idé den daværende borgerlige regering havde

system hvor vi lavede en toldning det stod endda

både forskning udvikling kontrol og alt muligt andet og især det her

ting som ministeren har remset op er nøjagtig de ting der blev lavet under den borgerlige regering hvor man kan gå ind og hjælpe med lånefisk og

vi kan se på om det kan gøres bedre men det økonomiske ansvar for fiskeriet er udelukkende venstres

og det er der mange forklaringer på men jeg vil bare gerne have svar på om ordføreren nu er i gang med at rulle de kvoter tilbage som blev uddelt nu taler

hvem der havde magten engang i dag er det altså herre bjarne laustsens parti som har magten og derfor

er ordførerens parti

at hvis man havde båret sig klogere ad dengang og lyttet til de gode råd som mange havde ikke bare socialdemokratiet men

vi haft et helt helt andet styr på fiskeriet problemet er at nu er det blevet kapitaliseret det er bankerne der ejer dansk fiskeri selv et lovforslag om at

herning havn kunne kalde sig for en havn fik man lavet sådan at nu kunne man pantsætte alle danmarks fiskekvoter i banken det har man lavet tidligere og det er det der

derfor kan det heller ikke lade sig gøre her derfor kigger

spiller sammen med det vækstpakkeudspil der ligger

hensyn til om man kan gå ud og lave noget der er selvfinansierende

fiskerireguleringen med

vil vi gerne kigge på om det kan gøres bedre også gerne sammen

fordi vi anerkender at der er et behov der er blevet forstærket af tidligere tiders fiskeripolitik som har ført til at det er meget meget svært for en ung fisker at komme ind i

negativt i forhold til den problemstilling vi har her så jeg synes at vi under udvalgsarbejdet skal

liberal alliance har nogle nogle venner eller et andet der gør at man lige pludselig kan lave en anden afdækning end den

den store tegnebog frem den har vi haft fremme en gang

jeg heller ikke hørt nogen forslag om at andre

borgerlige selv sad i regering valgte de at nedlægge fiskeribanken som selvstændigt kreditinstitut da den netop ikke hang sammen økonomisk risikospredningen faldt i takt med strukturudviklingen i fiskerierhvervet og tabsrisikoen for staten blev for stor den tidligere fødevareminister herre henrik høegh afviste

fiskeribank det viser noget om

nødt til at tage ansvar for at fiskeribanken ikke hang

man en selvfinansierende ordning som ikke hænger sammen det er ikke

rapport om mulige scenarier for en selvfinansierende yngre jordbruger ordning kan man ikke garantere at en sådan ordning kan fungere som selvfinansierende

med for eksempel store rentestigninger og deraf følgende konkurser

sårbare deltagere at betale tabene som dermed vil gøre ordningen uholdbar det samme gælder for de yngre fiskere som det var tilfældet i forbindelse med nedlæggelsen af fiskeribanken

til at sikre en risikospredning og dermed en bæredygtig ordning det ved man godt i de borgerlige partier

at foreslå den her ordning

ved etablering og udvidelse af fiskerivirksomhed idet fiskerierhvervet jo som et af de få erhverv i har mulighed for at optage fastforrentede obligationslån baseret på fast ejendom eller andre langfristede

som hjælper yngre fiskere med at etablere sig

at give tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering

nye hav og fiskerifond vil der eventuelt blive mulighed for at yde opstartsstøtte til yngre fiskere så

eventuelle rentestigninger sammenholdt med et lavt deltagergrundlag kan betyde at ordningen ikke hænger økonomisk sammen og ordningen kan presse kvotepriserne op

så har fru lotte rod

fru lotte rod siger at det økonomisk uansvarligt

ministeren sige i dag

ministeren ikke kan lade sig gøre

økonomisk uansvarligt forstået på den måde at vi bruger nogle penge vi ikke har

et forslag som rent faktisk kan lade sig gøre i virkeligheden

at en sådan ordning ikke vil være selvfinansierende

det ikke nok at man bare har skrevet i forslaget at det er selvfinansierende hvis det

konkurser vil det jo forhøje præmierne i den her ordning og det vil kunne få nogle af de mest solide deltagere i ordningen til at trække sig ud og finde alternativer og så står de svageste tilbage med regningen og så hænger ordningen ikke sammen

det har vi fået dokumenteret i en rapport fra fødevareministeriet

hænger det ikke længere sammen det er dokumenteret i en rapport

fødevareministeriet og jeg håber da at venstres ordfører

jeg har selvfølgelig ikke en formodning om at venstre kunne finde på at

de her ordninger eller i det hele taget lavede kvotesystemet for nogle år siden i folketinget kunne vi have lavet et system som ville have taget en vis del af kvoten hvert år

til rådighed for en lang række gode formål

herunder for yngre fiskere det var de nuværende regeringspartier dengang enige i vi skulle have lavet hvis vi havde haft flertal på det tidspunkt ville yngre fiskere i danmark være langt langt bedre stillet vi ville også have haft chancer for at rekruttere

venstre der førte an i at vi skulle lave en helt anden model ok så er vi hvor vi er det vil selvfølgelig sige

ikke være med til at løse de problemer der er i dag det har ministeren redegjort for

og hun har redegjort for at de rapporter

økonomisk

vi da nødt til at forholde os til de rapporter og det synes jeg også

skulle være og hvis de ikke bliver tilfredse i dag må de jo stille spørgsmål under udvalgsarbejdet

i stedet for skulle interessere sig for at der faktisk er en udstrakt hånd fra fiskeriministeren

drøfte problemstillingerne

jeg bare sige som sådan en lille praktisk ting men det er nok ikke noget der kan stå alene

nogle nogle ordninger som som hjælper

tror det var fire ordninger ministeren redegjorde for der var nok noget

en type indgang eller den slags ting

som yngre fisker og fiskerorganisation måske lidt mere klart kan finde ud af hvordan man både håndterer de regler der er

for alle mindre og mellemstore virksomheder så jeg synes at der er sådan en hjælp man kunne

vi skulle få ud af behandlingen af

at tage imod ministerens fremstrakte hånd i stedet for at fremture med et forslag som man kan sætte sig ned og læse

opstået efter at der var et par år

var kommet i gang med at centralisere og koncentrere og investere

det gjorde de jo fordi de gik i gang med at belåne værdien af de kvoter som de havde fået til

færdige med at belåne dem og investere de penge fandt de ud af at det var rigtig svært at betale pengene tilbage derfor er der rigtig mange fiskere der i dag befinder sig i en rigtig rigtig dårlig økonomisk situation

når det er sådan at man har haft den her voldsomme

så må sige kvoterne ja så er det klart at det selvfølgelig er rigtig vanskeligt for unge fiskere

rigtig god idé at se på hvordan man kan forbedre finansieringsmulighederne

dybt besnæret af et forslag der ikke koster noget og som hviler i sig selv men jeg er jo også nødt til trods alt når nu fødevareministeriet mener at kunne dokumentere at det

de argumenter at det hænger sammen med at der er for få fiskere og derfor er der for få til at bære den fælles byrde altså betingelsen for at man

at medvirke til at skaffe kapital på rimeligt gunstige vilkår til det danske erhvervsliv det var faktisk sådan sidste sommer var en fjorten dages tid tror jeg hvor enhedslisten og det konservative folkeparti var enige i

statsligt engagement på det her område og garantistillelse osv men vi kan bare se at der er en del af det danske erhvervsliv der har så svært ved at skaffe risikovillig kapital på trods af at der er masser af kapital

forslag der ligger her men det kunne være en model for at løse den udfordring

problemer i det det andet jeg vil sige

at man kan få en årsmængde sild stillet til rådighed at man også kan få direkte støtte er der nogle af

side være positive over for at diskutere det vi vil selvfølgelig være særlig positive

at mærke kan lånes ud med en rente og en tilbagebetalingstid der gør det

låne og støtteordninger allerede nu nogle af dem

enhedslisten og regeringen og de borgerlige partier nogle er vist kun indført af regeringen og de

dem som andre partier har indført det skal heller ikke dér skorte på velvilje pointen er bare at der allerede findes nogle ordninger

er noget der skal til for at de ordninger bliver nemmere og bedre

anvende for fiskerierhvervet og yngre fiskere

synes jeg i virkeligheden at det vi skal

at gøre når vi er færdige med den her debat

en runde med en forholdsvis fri drøftelse i fødevareudvalget hvor vi snakker om

konkrete tiltag der kunne være en god idé at sætte i værk de forslag der kommer kan vel alle sammen blive udsat for fødevareministeriets embedsmænds dygtige kritiske håndtering

fuldstændig enig i de konklusioner de når frem til så vi kan også godt diskutere om deres svar altid er rigtige det medvirker jeg også gerne til jeg synes i grunden at hvis tilgangen er at der er enighed i folketinget om at vi har brug for at gøre en ekstraordinær indsats for at lette nye unge fiskeres

jeg har en lille frygt for at der her er tale om en så lille gruppe at man ikke lige får klaret

i gang med men de andre mindre forhandlinger i

den særlige kvalitet at enhedslisten kan medvirke med sin særlige erhvervsvenlige og fornuftige holdning til tingene og det tror jeg alle kan

ikke mindst på grund af et kraftigt pres

med tre forskellige forslag og anbefalinger

det var meningen at vi skulle have behandlet det i oktober men så kom der et valg og en ny regering

for at der ikke skal ske noget på området jeg opfatter helt klart at der skal ske noget på området jeg vil bare sige at

inddrage alle de modeller der har været i spil ud fra en vurdering af om de er realistiske eller ikke er realistiske

lige for øjeblikket står med en særdeles restriktiv udlånspolitik i de fleste finansielle institutioner og vi ved at mange er kommet i en kreditklemme det skaber nogle væsentlige barrierer for nye udøvere også i fiskeriet de har svært ved at komme ind på markedet og det leder til store overgangsproblemer som vi bliver nødt

jeg besøgte læsø

her forleden dag og må konstatere

denne fabrik som lever af at

forarbejde hummere er i den situation at de kan se ind i en fortvivlende sort og stor mur der kommer nye fiskere som kan sørge for at deres produktion og meget store eksport kan fortsætte derfor synes vi i liberal alliance at vi politisk må afsøge alle de muligheder der er for at hjælpe

fiskere enhver ved jo at vi i liberal alliance ikke går ind for en direkte erhvervsstøtte

afgørende for os at en ordning er selvfinansierende i den rapport som der flere gange er blevet henvist til her den forholder sig ganske vist til yj ordningen mener vi

det er muligt at hente inspiration som kunne og burde udbredes også til fiskeriet men hvis ikke det kan lade sig gøre at

skabe flertal for det fremsatte beslutningsforslag her i folketinget

er vi i hvert fald meget indstillet på ligesom stort set alle ordførere her i eftermiddag har tilkendegivet at vi

så vi kan få løst det her problem som alle erkender er

at det her er undersøgt tilstrækkeligt jeg spurgte også

om der forelå konkrete analyser og vurderinger af lige præcis en ordning i

og det der ligger i det her beslutningsforslag er jo ikke en endelig udformning af en ordning

vi synes det er for tidligt at give op når der ikke ligger konkret dokumentation i forhold til

hvad vi så i øvrigt vil og kan gøre i forhold til fiskeriet mener vi at vi skal se ud over lige præcis sådan noget som det her som er et væsentligt element men der er andre forhold som belaster fiskeriet for øjeblikket og som gør at unge fiskere er ekstra tilbageholdende med at gå ind i det her erhverv

den måde kvoterne håndteres på og en række andre ting som hører til i andre regi end lige præcis det her

få kigget på de analyser og duer det ikke

et lovforslag hvor der helt klart står at det skal være selvfinansierende

andre ting der så var når man spørger andre om hvad de vil er det også rimeligt at man selv svarer

op om en sådan ordning for den skal være selvfinansierende men inden

at vi ikke mindst af hensyn til det her erhverv skal gøre forarbejdet ordentligt og det er ærgerligt at det bliver afvist allerede inden vi går i gang

er det for mig at se en anden branche hvor det er nogle andre problemstillinger der gør sig gældende

for en selvfinansierende yngre jordbruger ordning scenarie tredje det har været vores hensigt at

den opfattelse af situationen

rigtig svært at finde finansiering i danmark i

det gælder ikke kun for fiskere det gælder generelt

for erhvervslivet og derfor er det selvfølgelig også helt afgørende at vi hele tiden prøver at se på om der kan laves ordninger ikke mindst ordninger der er med til at sikre at yngre personer også kan komme

forhistorien jeg synes det er vigtigt at holde fast

de positive tilkendegivelser som jeg

hørt her i dag også fra ministeren der har tilkendegivet at man under udvalgsbehandlingen gerne vil se på om der er en måde hvorpå vi kan løse det her problem

tilgang til det det konservative folkeparti har fortsat den opfattelse at vi skal se på om

selvfinansierende i hvert fald en ordning der ikke

belaster statsbudgettet men som kan være med til at hjælpe flere yngre

jeg håber selvfølgelig på at at der under udvalgsbehandlingen vil være en positiv tilgang til at vi så ser på en sådan

er der er sket siden vi sagde nøjagtig de samme ting omkring landbrugsloven da den blev ændret

når man fjernede yj ordningen vi sagde nøjagtig det samme

man fjernede fiskeribanken hvad så med de yngre der skal ind på markedet når man har kapitaliseret det bliver meget dyrere at komme i gang som selvstændig men hvad er der sket siden siden problemerne

og så afviste man at at følge disse scenarier

en lang diskussion her i dag om hvilke

sætte op for de beregninger hvor mange tror man der går konkurs hvor meget tror man at renten stiger i en situation med høj arbejdsløshed og lav vækst

renten stiger særlig meget de næste par år

henvendelse fra danmarks fiskeriforening om initiativer de mener der skal indgå i regeringens vækstpakke og det indgår i det konservative folkepartis

jeg er meget optaget af

vi derudover prøver at få gjort noget ved de andre konkrete problemer der er vi har kystfiskerordningen hvor der har været meget voldsom modstand

ikke mindst over for nogle af de initiativer der er kommet fra fødevareministerens side

jeg opremse en lang række andre forslag som jeg mener vi bør

var der ingen betænkeligheder fra den daværende regering det var udelukkende

daværende opposition der sagde til

så det var ikke den tidligere regering der

de blev presset til at komme med noget jeg tror også at lene espersen må erkende at når det var svært at lave

fiskere

det bliver samlet på på færre hænder

hvem man samarbejder med men hvad man samarbejder om og for os er det afgørende at vi

kan hjælpe både de yngre fiskere og

til at få et fodfæste i en situation hvor

det vigtigste for mig er sådan set at vi får et resultat

jeg går ikke så meget op i om det er den ene eller den anden model der er mest

at gå for langt i ens argumentation for hvorfor ordninger ikke kan lade sig gøre særlig hvis man skubber til ideen om at rigtig mange går konkurs og at renten vil stige meget voldsomt

sig gøre i det danske samfund hvis man skal køre modelberegninger på det grundlag

gå i dialog og at jeg har tillid til

kan dokumenteres så synes jeg bare at vores opgave under udvalgsbehandlingen

er bevidste om er en stor udfordring og derfor

står i kø for at kritisere nye initiativer uanset om det så har noget med

at gøre en af årsagerne til at vi

mere presset på det her område desværre

mulighed for at gå i fiskeribanken

nystartede unge fiskere til undsætning hvis de lever

kunne komme de fiskere til undsætning som i dag desværre er

både ti og tolv procent og ti eller tolv procent af en million bliver hurtigt til over ethundredetusind kroner dog

være hensigtsmæssigt hvis vi til en start kunne tage i betragtning

nystartet fisker men at

er nystartet og såfremt man har ejet et mindre registreret fartøj er det vigtigt at man også kan komme i betragtning

er de allerede forhindret i at kunne få hjælp

at det er er en rapport man selv har fået afvist i sin egen regering i stedet for se på hvad der er af muligheder for at lave en selvfinansierende

for de tab der måtte

skulle justeres cirka en gang om året

lave en form for stiftelsesprovision

man nu ønsker en større volumen

er lidt ked af at at man sender et signal fra regeringen

at man ikke er indstillet på at komme de yngre fiskere til undsætning

have været et stærkt signal at at sende at man havde

en vilje til den vækst der ligger deri og ikke mindst en vilje til

mange landdistrikter som ville have gavn

øjne man afskaffede yj ordningen med åbne øjne

det ikke problematisk i forhold til de folk der skal ind i erhvervet når man samtidig tilgodeser

sagde man nej nu er det mæglerne nu er det revisorerne nu er det advokaterne nu er det private banker der skal styre det her helt åbent

er sket i venstre siden man nu har fundet på

nu er jordens bedste idé

de nye jordbrugere der kom ind i ordningen som skulle betale

lavede vi et nyt forslag til det

fødevareminister

nu skulle vi ikke have staten til at garantere for nogle fiskerilån

som jeg bare vil høre

den tidligere minister afviste det

til at man nu har fundet frem til i venstre at det her er lige nøjagtig den

et forslag som ordføreren

fået fra den ansvarlige

med når han har travlt med at sige at det ikke

andre end venstre det her er et forslag som

drøftet med danmarks fiskeriforening

været rundt til møder og talt med fiskere til generalforsamlinger har de også sagt endelig kommer der nogle initiativer det er dejligt

for så forstår jeg ikke at herre thomas danielsen får det ud af debatten at regeringspartierne og regeringen har givet et signal om at man ikke vil komme erhvervet i møde jeg forstår simpelt hen ikke hvad der er galt enten er

mine ører det er galt med eller også er det

venstres ordførers ører det er galt med for det er jo præcis omvendt

man nu siger fra talerstolen nemlig at man skal komme erhvervet i møde men i stedet at

lige præcis på den her måde ministeren redegjorde for at hun gerne vil drøfte det jeg og andre ordførere

undervejs så jeg synes egentlig at

jeg konstaterer at venstre opfører sig helt anderledes end den konservative ordfører

det

er

det regeringens rapport siger og regeringens vurdering er

thomas danielsen hvis det virkelig var sandt og ikke bare

ville vi jo være positive hvorfor skulle

ok det er der nogle der betvivler men der er jo en god vilje

tage den gode vilje i stedet for at koncentrere sig om i sine afsluttende bemærkninger at skælde os andre

de har så sagt lad os nu se om der ikke er noget andet vi kan gøre nogle helt andre ting

ikke man har vist interesse for at forholde sig

hun ikke fået lov til ovre i finansministeriet så så det er det der er kernen i det her så der

ikke enig med mig i at det her er et dårligt forslag hvis det viser sig at det ikke er selvfinansierende

en rapport som det hele står og falder på ifølge samtlige partier uden at man egentlig vil dokumentere hvorfor man mener den falder på det derfor synes jeg at det

er meget hurtigt at afvise det her beslutningsforslag

det beklageligt at man laver skrappere melderegler end eu bestemmelserne egentlig siger

vi godt kunne tænke os at vi i det mindste bare nøjes med

også i forhold til gebyr for

så det er ikke fordi vi hundrede procent er på linje med regeringen men når ministeren så tilbyder en fremstrakt hånd er det klart